søren søndergaard rasmus nordqvist og holger k nielsen forespørgsel nummer

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet det er

advarselsindslag på tv

hvor farligt det er hvis ikke man er opmærksom på hvad der sker i trafikken

er der hvert eneste år

hvert eneste uheld er et for meget men noget af det vi kan se er allermest udslagsgivende er når man som bilist ikke kan holde fingrene fra sin

mobiltelefon når man lige skal ind at tjekke om der er noget nyt på telefonen eller man sidder og ringer

de tal vi har til rådighed viser meget entydigt at det er en af de faktorer som forstyrrer allermest

det positivt at man nu bredt i folketinget kan blive enige om

fremsætte det her lovforslag der lægger op til at man skærper straffen for brug af håndholdt mobiltelefon og anden kommunikationsudstyr i sin bil det har været sådan indtil nu at det har været forbundet med en bødestraf og med forslaget her lægges der op til at man også kan få et klip i kørekortet da vi

og forberedte det her

håndholdt cola pludselig var der så en af medarbejderne der kunne berette om at han havde mistet en af sine allerbedste venner

og faren havde været på vej for at købe juletræ juleaften og pludselig var der en stresset mand med mobiltelefon

med drømme om at stifte familie gøre karriere pludselig var han her ikke mere der forstod vi hvor alvorligt det er

vi er uopmærksomme så selv om vi godt kan sidde derhjemme og blive enige om at arh nu skal vi heller ikke have for nidkære regler så er det desværre nødvendigt at vi har klare regler

vi fra samfundets side sender det meget klare signal lad nu være med at bruge håndholdt mobiltelefon når du kører i bil det er simpelt hen for farligt og det er også mere farligt end at spise sin madpakke eller drikke en cola eller noget andet

håndholdt mobiltelefon eller sidde og sende tekstbeskeder eller noget andet

op til at det bliver forbundet med et klip i kørekortet man kan overveje

lovforslag efter et stykke tid for at se om det har haft den effekt som man ønsker og også måske se om det har en unødig

miste deres kørekort selv om det her har været en meget lille fejl der er

den der balance skal findes men at straffe folk hårdere for at

støtter det her lovforslag vi bakker det op fordi man skal køre bil

straffen for brug af håndholdt telekommunikationsudstyr under kørsel efterhånden har vi jo alle hver sin mobiltelefon eller tablet

benytter dem flittigt måske lidt for flittigt for det er faktisk en stor del af dagens timer vi bruger på at sende beskeder læse beskeder og i det hele taget læse nyheder og opdatere os

det bliver derfor også et større og større problem at der sker flere og flere ulykker som udelukkende skyldes uopmærksomhed under kørsel grundet brug af og tablet eller mobiltelefon

læsning af beskeder eller andet det er derfor kun naturligt at man nu ønsker at få stoppet

mobiltelefon og tablet under kørsel og at man derfor ikke kun giver bøder på en fem hundrede

men samtidig giver et klip i kørekortet for denne helt livsfarlige forseelse vi har alle mulighed for at

har slet ikke brug for at benytte os af telefonen eller tabletten mens vi kører vores tur

arbejde eller andet derfor ønsker vi i dansk folkeparti naturligvis at gå ind for denne skærpelse af loven og stemmer klart for denne ændring således at vi forhåbentlig får langt

og alvorlige ulykker over de seneste ti til femten år i danmark

stadig væk et langt stykke vej at gå for at komme ned på et endnu lavere niveau og der ved vi hvad årsagerne til de alvorlige ulykker er og en af de væsentligste årsager er netop uopmærksomhed under kørslen uopmærksomhed er bla når man sidder med sin mobiltelefon

der er eksempler på at nogle sidder med en ipad på ratstammen og sådan godt kan lure lidt på en film mens man kører bil

i kørekortet og dermed giver vi klar besked til bilisterne

og og det er vi rigtig glade for i venstre der er i øvrigt tale om en balanceret landing hvis man nu

at der er man langt mere konsekvente der mister man kørekortet på stedet hvis man bliver taget i at køre

kategoriske er vi ikke i danmark vi synes

balanceret løsning hvor vi sender det klare signal der er brug for

og så håber vi selvfølgelig at folk tager det ad notam det er også værd at hæfte sig ved at lovforslaget gør det her teknologineutralt fordi hvis vi

var det kun mobiltelefoner men den teknologiske udvikling går stærkt

kan bruge i bilen for eksempel er der kommer noget der hedder smartwatches smarte ure

som jo også er omfattet af det her forbud hvis de er håndholdte

computer og andet så alt hvad der er håndholdt og som kan tage opmærksomheden

som vi nu omfatter af det her teknologineutrale tiltag hvorimod det der er monteret i bilen bare lige for at understrege det

for den er monteret i bilen og så er det ikke så farligt som hvis man sidder og fedter med noget håndholdt så det der er monteret i bilen er stadig væk okay så med disse ord

skulle hilse fra min konservative kollega og sige at det konservative

bil når man kører bil som også andre har citeret

afgørende indflydelse ved en tredjedel af alle ulykker herunder også dødsulykker i dag giver

sanktionen ved at supplere med et klip i kørekortet det er vi vi

sagtens være med til at fordoble den hvis det skulle være til for eksempel tre tusind kroner

vi synes det her er så alvorligt et problem at man i den grad

bødestraffen og altså som sagt også supplere med klip i

kørekortet men vi bemærker også at rigspolitiet foreslår at man anvender en bødestraf på to tusind

klippekortordning hvor det her er den bødestraf man så anvender og det synes vi

er meget fornuftigt når nu rigspolitiet foreslår det og derfor vil vi gøre det forslag til et ændringsforslag vi vil komme med i forbindelse med

at det er naturligt at bruge de to tusind kroner som niveau

når det nu i forvejen er der så bemærker vi at lovforslagets

bemærkninger jo sådan set kan man sige diskuterer om man skulle indføre et generelt forbud mod uopmærksomhedshandlinger

det herunder også

håndfri brug af teleudstyr og det

finde på at indføre bilister skal

er i høringsnotatet på hvorfor det her ikke

fra aktivitet til aktivitet

er afhængigt af ydre omstændigheder skriver man såsom fart vejforhold og trafikkens kompleksitet

er også et psykologisk fænomen og her spiller alder

gælder i det hele taget når man kører bil det gælder jo

alle forhold når man ligger og kører bil og det kunne lige så godt være

efter min mening indrømme at selv håndfri kommunikation virker forstyrrende det tager en del af opmærksomheden når man ligger og kører bil men altså transportministeriet

når frem til den konklusion at det ikke er muligt at fastsætte præcise regler med et ikkeskønsmæssigt gerningsforhold for uopmærksomhedshandlinger ja det er grov som man kan formulere sig men det har man

man ude over hele den der snak så det kunne man bare gøre jeg synes

god diskussion man rejser i bemærkningerne

at tage den diskussion hen ad vejen men det gør ikke at

et ændringsforslag om at forhøje bødeniveauet fra

involveret med hovedet begravet i telefonen i sin computer overser man let en vigepligt et rødt lys eller trækker over i den modsatte vognbane

som vi behandler her indeholder to elementer der skal bidrage til at skabe større tryghed i trafikken og reducere antallet af trafikuheld som følge af uopmærksomhed først og fremmest gøres forbuddet mod brug af håndholdte mobiltelefoner teknologineutralt således at det fremover vil omfatte alt håndholdt teleudstyr og andre kommunikationsapparater derudover skærpes sanktionen for overtrædelse af forbuddet således at det fremover udover bøden på fem hundrede kroner også vil koste et klip i kørekortet at køre rundt og bruge håndholdte

tryghed i trafikken og det er vigtigt at få gjort noget ved de mange dødsfald som sker som følge af uopmærksomhed i trafikken i liberal alliance håber vi på at lovforslaget her vil give bilisterne større respekt for forbuddet nu når vi skærper konsekvenserne ved overtrædelse

er et rigtig rigtig godt og nødvendigt

af færdselsloven så vi nu modtager et klip i kørekortet samtidig med en tusind fem hundrede kronersbøden såfremt vi anvender

mobilitet men det handler også om løsninger på

sundhed i forhold til vores forbrug af digitale medier og udstyr ser vi at det har haft en spildeffekt

vi i dag har på mange mange forskellige platforme

alle tider af døgnet

er et meget operationelt forslag hvor vi tager hånd om

trafiksikkerheden men det er jo også

det er både løsningen på en masse udfordringer

og så er det samtidig også måske roden til en masse problemer det bliver spændende at følge og jeg synes bestemt at vi skal følge op på lovforslaget

synes jeg også det er værd at tale om en differentiering af bødestraffen altså hvis du kører

fem hundrede kroner meget meget lidt i forhold til at blive straffet for

være en en øget trussel i trafikken og for andre menneskers liv så hvis vi

vores bødestraf i trafikken afhængigt af vores indkomstniveau tror jeg at den præventive effekt som jo er det vi har gang i her også vil

at være tilbage blandt gamle kumpaner de første seks år jeg var i folketinget var jeg også trafikordfører men altså som flere ordførere allerede har været inde på

er uopmærksomhed skyld i en tredjedel af de dødsulykker vi har i landet skriver rådet for sikker trafik i deres høringssvar til dette lovforslag det bekræftes også af dtu og af haverikommissionen og uopmærksomhed

i de seneste år hvor brugen af mobiltelefoner computere og gps også

over for at regeringen vil skærpe straffen med et klip i kørekortet frem for

som omfattes radikale venstre mener at

og ofte diskuterer vi jo blandt andet med enhedslisten her i

nogen nævneværdig betydning at det slet ikke var vejen at gå

sige at jeg synes det er spændende at opleve enhedslisten som hardliner på retsområdet for jeg synes

til fare for sig selv og andre trafikanter snakker nogle bilister i håndholdt telefon der tjekkes

og mails og facebook opdateres det skal stoppes opmærksomheden skal rettes ud ad mod trafikken og ikke ind ad mod

på eksempelvis at holde en tablet eller en mobiltelefon

lave facebookopdateringer eller taste et telefonnummer ind på den person vi gerne vil tale med det er enormt egoistisk at kigge andre steder end på vejen når man kører rundt med halvandet ton metal for enden af speederfoden det ligger mig derfor meget på

det er også derfor at

hundrede kroner for bilister og tusind kroner for cyklister er i forvejen forhøjet i forhold til færdselslovens minimumsbøder og jeg tror som sagt

det vil derimod have en effekt hvis man pludselig risikerer at miste sit kørekort samtidig nytter det heller ikke noget at vores lovgivning baserer sig på de teknologiske tilbud der fandtes i år nitten syv og halvfems hvor forbuddet mod brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen blev indført forbuddet omfatter i dag nemlig kun mobiltelefoner

tablets gps og laptops jeg mener derfor at vi skal udvide forbuddet så vi sikrer os at alle former for håndholdt teleudstyr der bliver brugt til kommunikation bliver omfattet af forbuddet det mener jeg er rimeligt og nødvendigt set i lyset af den teknologiske udvikling endelig har håb om at lovforslaget og den informationskampagne der vil komme i forbindelse med de foreslåede reglers ikrafttræden kan være med til at skabe øget fokus på at vi netop skal køre bil når vi kører bil jeg ser frem den videre behandling her i folketinget og jeg står naturligvis

for besvarelse af måtte opstå i den forbindelse

jeg tror der er en del borgere der sidder og lytter efter i dag der tænker hvordan er reglerne lige i forhold til

man få en bøde i dag men skal man så også fremadrettet kunne få et klip i sit bilkørekort

kunne opleve det som en lille smule overkill hvis det var sådan at man

kunne få klip i sit kørekort for at cykle

som det er foreslået af rigspolitiet for at få en ensartethed i forhold til hele det

minimumsbødeniveau og derfor er jeg tilfreds med det bødeniveau der er i dag og jeg tror ikke det vil have den store effekt

håndholdt telefon under kørslen så risikerer man et klip i kørekortet som alle ved

det er også om bødestraffens størrelse for jeg er

overhængende fare for at miste kørekortet men

i den uheldige situation at jeg skiftede kunstner på min

et års forbrug af den streamingtjeneste som jeg havde købt

jeg måske tænkt over at jeg kunne skifte kunstner via

kommandofunktion på mit bluetoothheadset så jeg tænker har ministeren ikke nogen

refleksion over hvor meget der skal til før ministeren selv ville tænke at okay økonomisk set ville det også være en dårlig idé at fortsætte

brug af mobiltelefon på cykel der

at forstå hvorfor man ikke må gøre brug

mobiltelefon men spørgsmålet var jo egentlig

men det betyder bare så meget mere at man får et klip i kørekortet hvis man gør det her og det handler jo så ikke

så meget mere at man får et klip i sit kørekort at effekten af at hæve bødestørrelsen er marginal

over niveauet for minimumsbødestørrelsen er det virkelig blandt de

forseelser i samfundet hvis man gør det her eller er det trods alt en mellemforseelse jeg synes det forekommer mig at være en mellemforseelse men klippet er berettiget fordi det faktisk er farligt for omgivelserne hvis man ikke er koncentreret når

forsøgsordning hvor

skal hæve bødestraffen og så får vi mindre af det og derfor bør vi gøre det så kan vi jo hurtigt få bøder på

også være endnu bedre og hvad med titusind kr det ville vel være bedre end fem tusind kr vi har

for bødestørrelser i danmark som er sat i henhold til hvor slem

og her har vi altså at gøre med et niveau der ligger over minimum

om fremtidens s tog og i den forbindelse er man så også blevet enige om at omorganisere den måde der køres på på kystbanen i nordsjælland

over øresundsbroen men køre længere ud på på sjælland det gør så at håndteringen af øresundstrafikken skal overdrages til svenskerne

godt kan bakke op om og støtte det synes vi er fornuftigt vi kan forstå at

mister gode danske job ved det her så det er noget vi er optaget af fra socialdemokratisk side og vi vil spørge ind til det i den her lovgivningsproces og prøve at høre hvad vi kan gøre for at sikre at der er gode danske job fremadrettet

det giver mening når vi gerne vil styrke den danske kollektive trafik at det så også er danskere der betjener opgaven så det er noget vi er interesseret i men der er ikke nogen tvivl om at det rent køreplantekniske

rigtigt og det var også noget der blev arbejdet

vi var i regering så vi har forståelse for det og i udgangspunktet er

gode danske job men samtidig synes man at det her sådan rent køreteknisk er rigtig godt

ikke opmærksom på at det her er et udbud og at det er et

sige frasalg eller hvad man skal kalde det af dsbs trafik og at det sådan set ligger i forlængelse af den strategi man har lagt for at minimere dsb som statsligt togselskab når jeg spørger til det er

ikke ind for udbud jeg kan jo igen og igen henvise til udmeldingen fra henrik sass larsen som sagde at det skulle stoppes og

den strategi men det her er et led i den strategi sådan som vi ser det så derfor kunne

det er rigtigt at vi har sendt det signal at vi synes at vi skal holde igen med alle de udbud og at det er vigtigt at vi har en samfundsmæssig kontrol med vores kollektive trafik og at vi har et stærkt

også i fremtiden det var også derfor at vi ikke var med i den aftale der blev lavet

på christiansborg endda et nogenlunde bredt

flertal der ønsker det her

det måske en lidt anden tilgang vi har fra socialdemokratisk side for hvis der er elementer i et forslag som kan være positive og som kan sikre at passagererne kan få bedre kørsel

og arbejde positivt med i forhold til det

som også ordføreren var inde på

i lovforslaget at det her fører til bedre køreplaner eller at det rent køreteknisk vil være bedre

man har bare en vision om at kystbanen skal kobles på sjællandstrafikken

fra at det kommer til at ligge et stykke ude i fremtiden men hvad med hele kapaciteten på kystbanen

sad med transportministerposten var det også en af visionerne der blev diskuteret og vi har ved flere ordførermøder fået gennemgået hvordan det her

rent køreplanteknisk skulle være en fordel og der synes jeg det ville være lidt usportsligt hvis det

vi har siddet i flere år i transportministeriet og syntes at

med døren og råber ukvemsord ukvemsord ud ad kupedøren

det er jo veldokumenteret at en lang række af de forsinkelser der er på kystbanen netop skyldes trafikken ovre

jo så den afkobling der kommer

er en bekymring for tab af danske job både hos

men jo i særdeleshed hos enhedslisten

bare stilfærdigt spørge om ikke herre rasmus prehn kan bekræfte at den her opsplitning af trafikken på dansk og svensk side de facto blev vedtaget under den tidligere regering

man lavede med rent rødt flertal

så derfor er det lidt underligt at høre den her bekymring nu

hvis den er holdbar må der være nogle der har sovet i timen på det tidspunkt hvor de blå i øvrigt ikke var med

afgørende at der er bred opbakning til det der syntes vi at der var lige lovlig meget oppositionspolitik i den ageren der var der

er rigtigt at man også i den forbindelse tog stilling til ansvarsfordelingen mellem dansk og svensk side det er fuldstændig korrekt det er ikke det samme som at den konkrete handling her er noget vi ikke kan have nogle bekymringer om og kan stille nogle spørgsmål til det er jo så det vi gør men jeg synes jo også netop i mit svar til herre henning hyllested

kritisk men tager ansvar i forhold til at vi har været med i nogle

var det jo fordi der var en lang række ting vi var bekymrede for og desværre må vi konstatere at at de fleste af de bekymringer er blevet realiteter der er visse problemer med jernbanedriften som vi sammen skal have

vi skal have brede politiske aftaler om det her

jeg synes vi har et godt samarbejde på tværs af ordførere på tværs af partier blandt transportordførere jeg tror at det herre kristian pihl lorentzen hentyder til jo er at enhedslisten var med i netop dsb kontrakten det er mere hvis der skulle sidde nogle der ikke rigtig helt forstår hvordan det her kan hænge sammen der vil jeg sige at enhedslisten jo er

ret til når der så er en situation hvor der er danske arbejdspladser

tak

handler i bund og grund om at forbedre trafikken over øresund således at der er bedre punktlighed og service på togdriften mellem sydsverige og københavn kort fortalt drejer det sig om en overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til skånetrafiken og med det at opnå en organisatorisk forenkling tidligere har driften været adskilt i en dansk og en svensk

var både komplekst og besværligt derfor vil man nu med dette lovforslag ændre det og samle ansvaret på ét sted således at skånetrafiken fremover står for al transport fra østerport over øresund og til sydsverige som forslaget

det vil sige hvert kvarter i dagtimerne og hvert tiende minut eller seks gange i timen i myldretiden vi er sådan set glade for enhver forbedring af servicen for de mange som hver dag kører hen over øresund

når de skal til og fra arbejde både inde i københavn og ude i kastrup lufthavn det er meget vigtigt for os i dansk folkeparti at vi med denne ændring ikke ender med at forringe servicen for de tusinder af mennesker som kører på disse strækninger hver dag det er derfor vigtigt for os at der til enhver tid er korrespondance mellem kystbanetogene og

ingen bliver nødt til at vente ved skift på østerport nørreport eller hovedbanegården df vil gerne bakke op om forslaget hvis vi får sikkerhed for at der er korrespondance mellem kystbanetogene og øresundstoget og at vi altså ikke forringer vilkårene for alle dem som dagligt gør brug af kystbanen for at komme til og fra

foretager den her adskillelse af trafikken på dansk side

kystbanen og så er der fra østerport

det ser vi som en fordel specielt for passagererne på kystbanen der har været plaget af mange forsinkelser og uregelmæssigheder det her er vi overbevist om vil øge rettidigheden og det er der brug for tog til tiden er helt afgørende hvis vi vil have passagerernes tillid og vil have flere til at tage toget så er det afgørende at det løfte som køreplanen jo er

og det ser vi som en stor fordel ved det her lovforslag en anden fordel er at

hvis svenskerne skulle finde på at lave noget underligt fra øresund og

altså stadig væk fat i tømmerne og kan gribe ind

jeg har tillid til at vores svenske

øvrigt også forvente en billiggørelse af togdriften det er jo heller ikke nogen dårlig ting for et af de store problemer for dansk togdrift er at det er ufattelig dyrt og det gør jo at billetpriserne er høje i danmark selv om vi giver enorme tilskud fra statskassen til togdriften hvert eneste år så det er jo heller ikke så ringe endda hvis der kommer en billiggørelse vi skal også være ærlige om at der er en ulempe ved det her lad os være ærlige omkring det ingen har nævnt det endnu for det medfører jo at man ikke fremover kan komme med kystbanen og så køre direkte ud til københavns lufthavn det vil der være nogle som er kede af og vi kan lige så godt være ærlige omkring det det er bagsiden af medaljen og derfor lægger vi også fra venstres side vægt på

på østerport for dem som skal fra for eksempel helsingør

lang tid og så man nemt lige kan gå over på den anden side

men lad os være ærlige omkring at det er en ulempe ved det her men overordnet set

et godt lovforslag hvor fordelene klart overstiger ulemperne og derfor kan venstre støtte lovforslaget jeg

nogen steder jeg kender ikke de analyser som siger

er en hel masse negative ting som jeg kunne fremhæve men om de opvejes af fordele ved jeg ikke

pihl lorentzen var inde på i sit spørgsmål til herre rasmus prehn omkring

enhedslistens påståede hykleri altså hvis man går ind og ser i kontrakten

samarbejde med skånetrafiken ikke står en lyd om at det nødvendigvis skal overgå til svenskerne

den trafik uanset om man kobler kystbanen på sjællandstrafikken eller

strengt taget ikke noget med hinanden at gøre det kan bare være en forudsætning man har

i hvert fald den politiske aftale der er indgået nu men det er jo fordi

tilstræber politisk som jeg siger at minimere dsb og komme af med sit statslige togselskab så man tager det sådan bid for bid vi oplevede med den skrå bane vi oplevede det

på et tidspunkt var der noget fremme om elge

så så det ligger der dokumentation for det var noget den tidligere regering arbejdede meget med

dsbs kontrakt

godt være at der står det der i den politiske tekst men når man graver ned i det

man traf beslutningen om det og så skal jeg da kun beklage hvis hvis enhedslisten er blevet ført bag lyset men det var der at tingene

jeg skal da også beklage at jeg brugte ordet hyklerisk det er måske lige lovlig barsk så lad os sige

dobbeltmoralsk det er måske bedre

det der skal til og det er man i sin fulde ret til at mene at vi er

skal adskilles og at det sker med henblik på at koble kystbanen på den sjællandske trafik

men det kan jo komme når den sjællandske regionaltrafik er

jeg kender til gengæld mange inklusive venstre som gerne vil have en effektiv jernbanedrift

ledetråd der er ikke noget mål om at dsb skal skæres ned til sokkeholderne

i hovedstadsområdet

sjællandske regionaltrafik omkring dsbs drift og økonomi i det hele taget men selvfølgelig især

hovedstadstrafikken jeg vil gerne henlede opmærksomheden på det høringssvar

som jo helt klart efterlyser

tilgængelighed brugerattraktivitet som de kalder

skabe et grundlag for en endelig beslutning om det fremtidige trafiksystem på dansk side det kunne vi også godt have tænkt os at der forelå en analyse

lufthavn er som bekendt et knudepunkt og der er

vesterport eller københavns hovedbanegård for at komme fra kystbanen altså fra nordsjælland til

fra kystbanen der har ærinde på strækningen mellem københavn og lufthavnen hvor mange passagerer

sjællandske regionaltrafik for eksempel og vil omlægningen føre til færre passagerer fra kystbanen til københavns hovedbanegård eller forestiller sig og dermed måske føre til flere biler

altså helsingør østerport

en kritisk strækning hvis der både skal køre skånetrafiktog

man samtidig skal opretholde frekvensen på den øvrige kystbane

for eksempel blive fremført tog direkte mellem helsingør og københavns lufthavn indtil det

sjællandske jernbanenet er klar til at blive koblet op på kystbanen og her snakker jeg

fra kystbanen til sjælland regner man egentlig

at gennemføre både nu men også til den tid

og den sjællandske regionaltrafik er ligesom er ligesom bare en vision og den

det spørger dsb jo også selv om i deres høringssvar af betydning for dsbs økonomi

øresundstrafikken den øvrige trafik omkring københavns hovedbanegård

og stordriftsfordele samdriftsfordele vel egentlig tabt og det fører jo alt andet lige til øgede omkostninger hvad får det af betydning for

betjener øresundstrafikken det gælder loko og togførere

skal om bord det gælder ikke mindst vedligeholdet som jo først

finder sted på helgoland hvor mange mennesker mister deres arbejde på på værkstedet på helgoland jeg kan ikke se i kontrakten at man kræver vedligehold af de danske

foretaget på for eksempel dsb værksteder det kunne man jo

så godt have været dsb man havde sat til at køre i et samlet system

finder overdragelsen forhastet vi kan sagtens se potentialet i at forbinde kystbanen med den sjællandske regionaltrafik men sjælland er

ikke klar før i hvert fald i to tusind og tre og tyve med elektrificeringen til holbæk og

vel først senere til kalundborg og en sammenkobling af kystbanen og sjælland betyder jo ikke

at fortsætte udbudsstrategien og minimere dsb som statsligt togselskab

i hovedstadsområdet der blev indgået i december sidste år mellem regeringen dansk folkeparti og radikale venstre lovforslaget handler om at give transport bygnings og boligministeren lov til at overdrage statens praktiske

skånetrafiken det giver rigtig fin mening at det praktiske trafikkøberansvar for øresundstrafikken mellem københavn og malmø forenkles og overlades til den svenske trafikkøber skånetrafiken så der kun er én trafikkøber og én

øresundstrafikken med forslaget vil en større del af den danske togtrafik konkurrenceudsættes som en del af skånetrafikens udbud i liberal alliance glæder vi os over at det vil give bedre mere enkel og mere effektiv betjening af øresundstrafikken til gavn for os alle derfor støtter vi i liberal alliance forslaget

skal det her sikre en bedre rettidighed på kystbanen det i hvert fald intentionen som udgangspunkt skal det sikre at én operatør kan effektivisere og skaffe stordriftsfordele

både fra di transport

dem har enhedslistens ordfører allerede italesat og jeg synes det er nogle af dem som vi skal være opmærksomme på her

fremtidens s tog

udbud er det som dsb primært skal

som socialdemokratiets ordfører også nævnte

vi nødt til at se på det her lovforslags elementer og det her element intentionerne i hvert fald er

men vi er selvfølgelig nødt til at være opmærksomme på de bekymringer og

vi må få svar på de spørgsmål der bliver stillet og så så ser vi på det men som

til at give passagererne en bedre togbetjening på kystbanen samt mellem københavn og sverige særligt malmø kystbanen er i dag danmarks mest brugte togstrækning tusindvis af mennesker vælger hver dag det tog til at komme til og fra arbejde skole og meget mere men kystbanen har ved vi alle sammen også

nordsjælland store udfordringer med at komme til tiden

godt sige med en underdrivelse der er flere årsager hertil en af dem er at kystbanetogene fra helsingør og det øvrige nordsjælland skal køre til sverige det er ikke optimalt at blande regionaltrafik med landsdelstrafik og med tung godstrafik og i øvrigt med passagertrafik internt i sverige kørt af et helt andet selskab med forslaget her skal kystbanen ikke længere til sverige men skal køre et andet sted hen på sjælland det vil efter vores opfattelse gøre kystbanens punktlighed bedre også selv om det

præget af kompleksitet hvor dsb har kørt noget mens svenskernes selskab har kørt

med forslaget bliver det hele kørt af svenskerne hvilket bør gøre planlægningen nemmere og mindre kompliceret

radikales briller er der altså her tale om en fornuftig organisatorisk ændring af togkørslen på nogle meget brugte strækninger som vil give bedre kollektiv trafik til gavn for hovedstaden miljøet og klimaet og ikke mindst borgerne jeg kan så i øvrigt tilslutte mig ordføreren fra venstre der jo siger

det også være helt afgørende at de passagerer der i dag kan tage kystbanen helt

til lufthavnen fremover

skulle gå over perronen på østerport og komme videre og til gengæld så være mere sikre på at toget rent faktisk

radikale venstre at man kan foretage det her skift som

det ligger ikke nogen steder at det kommer til at foregå den måde det kan man selvfølgelig håbe på og det ville da være naturligt

det trods alt et integreret samarbejde man har

virker lidt mærkeligt det er den ene ting den anden ting jeg vil sige er at radikale venstre jo var med til at indgå den her dsb kontrakt hvor det

man skal sammenkoble kystbanen med den sjællandske regionaltrafik det er den sjællandske regionaltrafik slet slet ikke gearet til endnu

jo med i den aftale som gør at man altså

en aftale med nogle andre politiske partier

hvor man siger ét men så vælger man om jeg så må sige sin egen udgave af det

for de passagerer der skal videre til lufthavnen simpelt hen fordi det vil generere flere passagerer

de mellemrum de skal så vil det allerede være en kolossal forbedring for pendlerne i nordsjælland og

skifte i dag men hvordan vil vi sikre

en del af forligskredsen og derfor vil have mulighed for

sige at den andel af spørgsmålet

ikke er helt bekendt med de her forskellige forligskredse da jeg ikke er ordfører på dem men normalt plejer vi da at respektere de forligskredse vi er en del af og vil forsøge at fremme de formål som de to forskellige forligskredse så har haft men nogle gange er det

i hinanden og hvis der så ikke er sammenfald mellem partierne

lad os kalde den vision der ligger i dsb kontrakten om kystbanen kontra regionaltrafik på sjælland og så videre

om at det der har været drivende for os som parti og for vores ordfører jo har været at forsøge at gøre noget ved kystbanens drift som er så utilfredsstillende som den er og som generer tusindvis af

der er det jo sådan at hvis skal gøre noget kommer man til at skulle gøre noget andet end man gør i dag og det indebærer selvfølgelig nogle nye risici

derfor kan der være rigtig gode grunde til at se på en nyorganisering af jernbanedriften over øresund trafikken på sjælland og over øresund har brug for et løft og en større pålidelighed som pendlerne kan regne med

flere til at benytte den kollektive transport og en af de vigtige forudsætninger er altså at man som passager

planlægge efter en køreplan som jo altså også holder hvad den lover sf er ikke en del af den her forligskreds

december to tusind og sytten indgik regeringen det radikale venstre samt dansk folkeparti en aftale om fremtidens togtrafik i hovedstadsområdet med aftalen blev det blandt andet besluttet at overdrage statens praktiske trafikkøberansvar

så der kun er en trafikkøber og en operatør

har togtrafikken mellem danmark og sverige

og forskellige stationer i sydsverige

svensk del hvilket har givet en kompleks tilrettelæggelse af trafikken

i henhold til den forhandlede kontrakt mellem transport

mellem landegrænsen og stationer i sverige udføres togtrafikken af en svensk operatør transdev der kører på en udbudt bruttokontrakt med skånetrafikken

samarbejder dsb og den svenske operatør om skiftevis at køre togene mellem københavn og malmø modellen er kompliceret og forhindrer en hurtig og enkel beslutningsproces for tilrettelæggelsen af øresundstogtrafikken den fireogtyvende august to tusind og atten indgik transport bygnings og boligministeriet og skånetrafikken en aftale om togtrafik mellem københavn og malmø aftalen beskriver rammerne for overdragelsen af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til skånetrafikken aftalen er optaget som bilag til lovforslaget og indeholder et forbehold for folketingets vedtagelse af den lovgivning som er nødvendig for at kunne implementere aftalen følger

mellem transport bygnings og boligministeriet og skånetrafikken aftalt minimumsniveau for betjening af passagererne driften på den danske delstrækning skal ske med udgangspunkt i danske minimumskrav til betjeningen

vil kunne føre til sanktioner eller til ophævelse skånetrafikken

har aktuelt et udbud i gang for den svenske del af øresundstogtrafikken mellem landegrænsen

og optionen anvendes vil det betyde at en øget andel af den danske togtrafik konkurrenceudsættes som en del af skånetrafikkens udbud når øresundstogtrafikken samles under en operatør vil det forenkle og forbedre mulighederne for at udvikle trafikken til gavn for passagererne da de fleste passagerer er svenske er det naturligt at samle ansvaret for den praktiske drift under svensk administration men med dansk indsigt

gennemføres med sigte på en bedre punktlighed og giver mulighed for at gennemføre denne organisatoriske forenkling jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og står

indskrevet at de danske togsæt som man stiller til rådighed for skånetrafiken i øvrigt vederlagsfrit

lokoførere og togførere og hvad der ellers er af personale på nogle tog

stillet krav om at vedligehold af de danske togsæt fortsat skal

på dsbs værksteder så kunne man i hvert fald have sikret sig at det fortsat var dansk arbejdskraft og der ikke på den måde

eu regler for hvordan man må lave udbud

at udbuddet skal resultere i at det

foretager det arbejde som man udbyder det ville vel også være en form for racisme men når det

så overenskomster og hele dynen følger med altså det kunne lige så godt sige jeg synes det er vigtigt at man prøver at slå et slag for at det fortsat er dansk arbejdskraft der udfører arbejdet dels med at køre togene

det men der er meget anden trafik omkring københavns hovedbanegård og der har dsb en stor bekymring

at den fleksibilitet og samdrift og

må man ikke stille krav om at dem der arbejder for de virksomheder der vinder udbuddet skal have en bestemt nationalitet det er også en racisme tror jeg som

og nu har vi så et forslag om at vi skal have bedre internetforbindelse i togene

en meget god påmindelse om at hvis man tager toget har man meget bedre mulighed for

det internet der har været fraværende nogle steder på togstrækningerne bliver der taget hånd om

det er egentlig lidt mærkeligt at der er gået så lang tid med med det her lovforslag men aftalen

forbedre internettet i danske tog ligger helt tilbage

togfondsforligspartierne vedtog at sætte over hundrede million kroner af til

sidde og arbejde samtidig noget af det der gør at en togrejse

med det man skal have ordnet så man kommer velforberedt frem til et møde eller

sidste timer på vejen hjem der er faktisk flere i dag som

er en del af deres arbejdstid fordi de kan sidde med internet i toget

været problematisk at der har været for mange steder blandt andet i nordjylland hvor man ikke har kunnet komme ordentligt på internettet der er det positivt at

tilbage i to tusind og fjorten med togfondsforligspartierne blev sat penge af

er positivt nu at der med det her lovforslag gives en lovmæssig hjemmel til at man kan gå ud og ekspropriere de områder hvor der skal sættes master op og lave nogle

så med det her lovforslag får vi bedre adgang til

om længe at få sat de master op der skal til for at få

vi synes det er dejligt at der endelig bliver gjort noget ved det her det var

og vi glæder os også over at der i forbindelse med det her bliver nogle gode elektrikerjob ved at der er nogle der skal ud og sætte det her op

er god politik

har der altid været problemer hen over fyn

har været sket en eller anden ulykke

gnidningsløst aarhus københavn tre timer no problem

der er aviser i toget så man har noget

det er det vi skal gøre noget ved med

vi skal kunne komme på internettet perfekt når vi kører fra a til b i danmark for at undgå udfald i forbindelsen som mange oplever det i dag når de tager toget fra for eksempel københavn til aalborg er det vigtigt at man har antennemaster stående

procent af de arealer man har behov for er det nødvendigt at man tilkøber eller eksprorierer de nødvendige arealer så vi kan få opsat de master der skal til for at dække danmarks skinnenet

at transport bygnings og boligministeren ved ekspropriation vil kunne erhverve de arealer og rettigheder der er nødvendige for opsætning af masterne og dertilhørende tekniske anlæg og adgangsveje arealerne skal ligge direkte op ad og tæt på jernbanen

til disse arealer via adgangsveje lovforslaget giver samtidig tilladelse til at man i opstartsfasen til enhver tid vil kunne have adgang til disse arealer for at lave de nødvendige forundersøgelser i forbindelse med anlæggelse og opsætning af master og dertilhørende tekniske anlæg så for at følge udviklingen i samfundet og lette

dagligdagen og kommunikationen når vi kører

df naturligvis støtte op

vi taler om mobiltelefoni hvor der jo desværre fortsat er nogle rundtomkring i landet der oplever sorte huller det oplever man også ofte når man kommer kørende i sin bil

det gælder generelt ude i landet hvor alle har brug for bredbåndsnet i vore dage men det gælder også i særdeleshed på togene for som også herre rasmus prehn var inde på er et af de steder hvor toget virkelig har en fordel frem for bilen

kan sidde i toget komfortabelt i ro og mag og arbejde med sin computer og få noget arbejde fra hånden imens man foretager sin rejse

det jo forhåbentlig ikke sker mens man kører bil at man sidder og arbejder med sine ting så der har toget en kæmpe fordel men det forudsætter jo at vi har noget sikkert virkende internet i alle togene hvis det ligesom er et plus vi

få rettet op på men dertil har vi brug for nogle flere master rundtomkring

der ikke er sorte huller og derfor giver vi

så mange steder der er brug for det langt de fleste steder er der indgået gode frivillige aftaler men der er nogle enkelte steder hvor der er behov for at foretage en ekspropriation forventet i størrelsesordenen tyve lodsejere på landsplan og det sker jo så med hjemmel i grundloven

er tale om almenvellet og ekspropriation og i så fald skal der selvfølgelig ydes en rimelig kompensation til disse lodsejere

det overodnede mål at vi vil have sikkert virkende internet i vores tog som et stort plus for vores jernbane synes vi det her er

komme i mål med sikkert virkende internet inden for en overskuelig fremtid

venstre støtter lovforslaget og jeg skulle hilse fra min konservative kollega og sige

her lovforslag det er virkelig

en del af investeringen i

togets helt store fordele frem for bilen nemlig at man ud over

så derfor er det godt det lader til at banedanmark

rejse master og tekniske anlæg til at få det her til at fungere og

helt med på at det skal de naturligvis have jeg vil tillade

så længe det her er besluttet helt tilbage da vi besluttede togfonden

et af de projekter som der sådan tror jeg ud over forligskredsen vel også var almindelig forståelse for og positive tilkendegivelser over for så hvorfor det

ja nu mere end fire år faktisk før det

seriøst med det før indtil for nylig og så er man altså rendt ind i det her problem

at rejse de her master

det skal jo ikke ændre ved at nu er man så i gang og nu kommer

de afledte effekter som jeg synes jeg også lige vil bemærke og som

er en række tyndtbefolkede områder hvor der i dag kan være problemer

det statslige jernbanenet jo forgrener sig ud i det ganske land og også igennem tyndtbefolkede områder så kunne man sagtens forestille sig at i nogle af de områder hvor det er problematisk

et plus man får med her så vil jeg spørge

selv udføre arbejdet med at beskrive anlægget i

et konsulentbureau og hvorfor egentlig det

har været en del kritik af at banedanmark anvender voldsomt mange konsulenter og bruger rigtig mange milliarder kroner på konsulentbistand men er det så fordi

banedanmark i virkeligheden ikke længere har

til en sådan opgave er man virkelig nået så langt

at der begynder at mangle kompetencer jeg synes det her er en forholdsvis

måske skulle man nok selvfølgelig samarbejde med eller snakke sammen med nogle teleselskaber som skal forestå driften af det her

konsulentbureauer til at etablere det her

skal jo ikke ændre ved at vi er voldsomt positive over for det her og glæder os over at det nu langt om længe kommer jeg jeg skal hilse

sidde og arbejde i toget jeg har ikke på strækningen mellem københavn og esbjerg som er den jeg oftest benytter de store problemer med hullerne andet end når vi kører under storebælt selvfølgelig

men det afhænger jo også lidt af tidspunktet man kører på det

i myldretiden hvor der sidder rigtig mange med deres computere og

ikke de store problemer men de steder hvor der

kan få overdraget de arealer som banedanmark ikke selv ejer og som er nødvendige for at kunne anlægge master og tekniske anlæg til brug for mobil og internetdækning i tog i liberal alliance synes vi det er positivt at vi nu kan få muligheder for at skabe en god og en mere stabil mobil og internetdækning i togene til glæde og gavn for pendlerne det betyder at folk i højere grad vil kunne udnytte deres transporttid mere effektivt og anvende toget som en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads vi noterer os i liberal alliance at banedanmark vil prioritere at finde placering

man vil desuden lede efter placeringer til master under hensyntagen til natur miljø og fredningsmæssige forhold

til mindst gene for naboer og omgivelser og som

ordfører herre henning hyllested også nævnte

borgerne og samfundet i det nærliggende lokalområdet langs med jernbanerne vil opleve betydelig forbedrede mobil og kommunikationsmuligheder som følge af de nye

er det jo herligt at vi samme dag som vi

brug af håndholdte elektronikenheder

sinde igen i forhold til sundhed klima

hvis vi kører for meget i bil i forhold til faktisk at komme hen til en station et knudepunkt for noget kollektiv transport enten via gåben eller cykel

vi kan kun bakke op om at vi så får boosted mulighederne for at bruge

og arbejde aktivt i togene så det er rigtig rigtig godt så er der

vi skal være opmærksomme på det er heldigvis ikke de helt store områder der skal eksproprieres og så vidt jeg forstår

er de fleste aftaler også lavet på helt fredelig og dialogisk vis igen vil jeg godt anbefale at vi fremadrettet også tænker

at virksomheder lægger deres domiciler nær jernbanen i stedet for nær motorveje for det er jo den måde vi skubber brugen af

ved at lægge vores erhverv i nærheden af knudepunkter med kollektiv transport i stedet for ved motorvejene

venstre tror vi modsat en række regeringsordførere på at toget rent faktisk har en fremtid toget kan flytte flere på mindre plads end bilen det kan køre hurtigere fordi der ikke er trafik på sporene og så kan folk bruge tiden på noget som de holder af

internet og her halter det radikale venstre har været med til at afsætte penge i togfonden dk til at staten kunne opsætte master som teleselskaberne kunne bruge til at skabe internet i togene med det her forslag får banedanmark så mulighed for også at erhverve områder hvor masterne kan stå det kan vi selvfølgelig kun bakke varmt op om

priserne skal på længere sigt

forventer passagererne i at de kan arbejde under rejsen det er en kæmpe fordel ved at benytte toget at man kan bruge tiden fornuftigt undervejs

er en stabil netforbindelse der vil også være fordele ved at man har en bedre mobildækning så man også på den måde kan bruge sin tid fornuftigt

de passagerer der ønsker at undgå larm unødig høj tale i telefoner

med det her lovforslag gør vi togrejsen mere attraktiv så det er en god fredag og jeg skal bare dele forundringen fra

hvordan man i alverden har kunnet bruge så mange år på at få det her ført ud i livet

formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til ekspropriation og forundersøgelser i forbindelse med anlæg af master og dertilhørende tekniske anlæg til brug for mobil og internetdækning i tog med den politiske aftale om en moderne jernbane togfonden dk blev det besluttet at der skal sikres god internetdækning i alle tog på statens jernbaneanlæg så passagerer har mulighed for at anvende toget som en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads ved aktstykke nummer ni af trettende oktober to tusind og seksten er der afsat en hundrede og en million kroner til anlæg af master og dertilhørende tekniske anlæg

banedanmark har undersøgt hvor masterne skal placeres for at sikre størst mulig forbedring af mobil og internetdækning i tog banedanmark ejer dog kun syv og tredive procent af de nødvendige arealer fuldt ud uden hjemmel til ekspropriation ville banedanmark derfor skulle erhverve de øvrige arealer ved frivillige aftaler med de berørte lodsejere for opstilling og drift af master og dertilhørende tekniske anlæg er det desuden nødvendigt at etablere adgangsveje hvilket også kræver en forhandlingsproces om adgangsret eller arealoverdragelse med de berørte lodsejere det har dog vist sig særdeles vanskeligt at opnå frivillige aftaler med

vil kunne medføre både forsinkelser af dele af projektet og at mobil og internetdækning vil blive mangelfuld fordi der ikke kan anlægges master på de nødvendige placeringer lovforslagets primære formål er at skabe hjemmel til at banedanmark ved ekspropriation kan få overdraget de arealer som banedanmark ikke selv ejer derved kan masterne placeres så der opnås god mobil og internetdækning i tog

i den forbindelse at anlæg af master langs jernbanen samtidig vil medvirke til en mærkbar forbedring af mobil og internetforbindelsen i de berørte lokalområder

kan få adgang til privat ejendom det skyldes at banedanmark har behov for at kunne foretage opmåling afmærkninger og andre forundersøgelser af udendørsarealer for at kunne vurdere om det fysisk er muligt at bygge fundament samt rejse mast og dertilhørende teknisk anlæg på de planlagte placeringer lovforslaget har derfor også til formål at give mulighed for at banedanmark mod behørig dokumentation og uden retskendelse kan foretage de nødvendige forundersøgelser i forbindelse med anlæg af master og dertilhørende tekniske anlæg til slut vil positive bemærkninger

forhandlingen er åbnet

de tre nyudpegede ghettorepræsentanter skal kunne fungere ikke mindst at de får muligheden for

stille begrundede forslag som en kommunalbestyrelse er forpligtet til at

handler alt det om jamen det handler om at de tre repræsentanter er en slags rejsehold som

skal ud og i samarbejde med boligorganisationer kommunalbestyrelser og

ministerier og statslige myndigheder

bekæmpe parallelsamfund for

at vi faktisk kan se

de ting der er vedtaget gennem

høringssvarene til det her lovforslag er der en række interessante indvendinger og fra socialdemokratisk side har vi særlig været interesseret i svaret fra bl altså fra

som foreslår at de tre repræsentanter skal have bedre muligheder for

konkret at følge udviklingen ude i de enkelte boligområder og kunne vælge præcis det redskab som som vil være det rette i samarbejde med

er det punkt vi vil fokusere på i udvalgsbehandlingen som altså starter

tidspunkt for tidligt at sige hvad vi endeligt vil vil stemme til det her lovforslag men selve ideen om tre repræsentanter som en slags rejsehold der følger op synes vi om det handler altså

deres redskab er effektivt og fleksibelt nok jeg har lovet

hilse fra sfs ordfører som er optaget af forhandlinger andetsteds

ikke har gjort deres stilling op men vil følge sagen tæt med en særlig fokus på

skabe unødigt bureaukrati

det sådan på ordføreren at ideen om at have nogle

de lokale der selv er med til at udpege de kvalificerede personer som skal sidde og være repræsentanter for de udsatte boligområder

de allerede været rundt i flere kommuner og talt med mange boligselskaber

det nødt til at være nogle som kan rejse på tværs altså jeg kan da sige

er nogen vi har udpeget det er nogle ministeren har bemyndiget til

der skulle rejse rundt på tværs af kommunerne hvis ikke

beskytte borgernes interesser det andet er at kl ikke er enig i at kommunalbestyrelserne forpligtes til det her følg og forklar princip

de faktisk går ind og bliver en slags overmyndighed og udstikker regler for hvordan man

arbejde med de her udsatte boligområder lokalt set synes

definerer en ghetto eller et udsat boligområde

her et lovforslag som giver økonomi og indenrigsministeren beføjelse til at udpege tre særlige uafhængige ghettorepræsentanter de repræsentanter er så allerede udpeget og det er jo en del af

kommuners og statslige myndigheders indsats i forhold til ghettoområder og udsatte boligområder målet er at nedbringe antallet af ghettoområder og dermed parallelsamfund i danmark ghettorepræsentanterne har også til opgave at følge kommunernes indsats vedrørende repatriering af borgere fra disse områder

for skal regeringens plan om et danmark uden parallelsamfund kunne lykkes kan det kun ske ved hjælp af repatriering og en effektiv hjemsendelsespolitik for antal betyder noget ghettorepræsentanterne følger udviklingen i forhold til de helhedsplaner og udviklingsplaner som den enkelte kommune og boligforening udarbejder i fællesskab og hvis ghettorepræsentanterne vurderer

at indsatsen for at nedbringe antallet af ghettoområder og udsatte boligområder ikke er tilstrækkelig effektiv

begrundede forslag der er anbefalet af ghettorepræsentanterne i enighed

begrunde afslaget ghettorepræsentanterne

skal hvert kvartal afrapportere til økonomi og indenrigsministeren og offentliggøre denne vurdering

er ret vigtigt at de vurderinger bliver offentliggjort i dansk folkeparti er vi glade for at der fremover bliver mere fokus på hjemsendelse og repatriering og at kommunerne nu bliver tvunget til at tage et større medansvar

beskæftigelse uddannelse og ikke mindst de kriminelle forhold

det her lovforslag er ordføreren ikke enig i at det da er et klokkeklart indgreb i det kommunale selvstyre

kan forlange at en kommunalbestyrelse behandler et forslag som de fremsender

skal det offentliggøres med navns nævnelse og med begrundelser hvis nogle har formastet sig til at stemme imod det det er da et klokkeklart indgreb i det kommunale selvstyre hvad siger ordføreren

igennem rigtig rigtig mange år at kommunerne ikke har kunnet løse den her opgave

men vi ser dem også pive hvis det er sådan at problematikkerne ude i kommunerne bliver for store så med det her udspil synes vi faktisk det er godt at kommunerne også bliver stillet lidt mere til ansvar i forhold til til også at løse de opgaver med alle de

ikke optræder sådan og handler sådan som dansk folkeparti synes de skal altså hvis det handler om at genere udlændinge oven i købet af en ganske bestemt slags nemlig udlændinge med ikkevestlig baggrund så er det helt i orden at lave nogle angreb på det kommunale selvstyre det er jo beklageligt og det viser så at

må man jo tage det sure med det søde så må man jo acceptere at kommunerne ikke altid gør sådan som vi

både på landsplan og på kommunalt plan men men jeg synes

ved det her får en større andel af det ansvar der ligger

man som kommune gerne vil påtage sig nogle ting i forhold til

når der er udgifter og vi har et fælles ansvar for at det det her med ghettoer skal lykkes

jeg hører også ofte df tale om at det

vores udlændingepolitik de sidste tyve år men er der slet ikke

positivt i de her udsatte boligområder kender ordføreren til til nogen af de positive tendenser og udviklinger der er sket i de her områder

jeg ser ikke at det her lovforslag som det ligger her lige pludselig popper op med at de her ghettorepræsentanter kommer med

femten påbud til hvert enkelt område der har en ghetto

ghettorepræsentanterne faktisk også skal være

bruge dem som sparringspartner til at vi i fællesskab kan løse problemerne så jeg ser

jo mere sparring jo bedre men men der er forskel på sparring og så kommando eller ordre

altså nogle ikkefolkevalgte repræsentanter som kan pålægge dit og dat og dut

så jeg er ikke så bekymret som som spørgeren er i forhold

det bliver pålæggelse det er jo stadig væk sådan at man ikke er pålagt at

får man jo også en en proces der gør at man tager stilling til de problematikker som ghettorepræsentanterne har påpeget og derved måske kan komme frem

har jeg lovet at holde talen som led i regeringens udspil ét danmark uden parallelsamfund ingen ghettoer i to tusind og tredive har økonomi og indenrigsministeren udpeget tre særlige ghettorepræsentanter

ghettorepræsentanternes opgave er ifølge lovforslaget at følge almene boligorganisationers kommuners og statslige myndigheders indsats rettet mod ghettoområder og udsatte boligområder herunder de forskellige instansers indsatser for også at nedbringe antallet af disse områder ghettorepræsentanterne skal medvirke til at strategien mod parallelsamfund får den ønskede effekt vi skal også huske på

døjer med forskellige udfordringer og problemstillinger

have for øje i vores samlede tilrettelæggelse af arbejdet og parallelsamfundsstrategien ghettorepræsentanterne bliver derfor vigtige for vores videre arbejde mod et

hverdag og arbejdsområde de får hermed en god indsigt i problemerne og kan på den baggrund også fremsætte kvalificerede løsningsforslag når de finder anledning til det som det også er fremgået tidligere af debatten

venstre kan støtte lovforslaget og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti som ikke har mulighed for at være til stede

et forslag der giver økonomi og indenrigsministeren mulighed for at udpege tre såkaldte ghettorepræsentanter som skal følge de statslige myndigheders boligorganisationernes og kommunernes indsatser i forhold til de udsatte boligområder og de såkaldte ghettoområder samt kommunernes indsatser vedrørende repatriering enhedslisten er lodret imod den sprogbrug og de forslag der ligger i det meste af den såkaldte ghettopakke alene ghettostemplet er jo ødelæggende for den optimisme det gåpåmod og inklusion som der er brug for i de boligområder hvor der er store udfordringer dem der kæmper for at rette op på tingene og det er der mange der gør og det har rent faktisk

de her tre regeringsudpegede

skal jo ikke bare følge udviklingen de får også en magt som ikkefolkevalgte efter enhedslistens mening ikke skal have nemlig til at diktere en given kommunalbestyrelse hvad den skal behandle på sin dagsorden for det er sådan at disse ghettorepræsentanter med det her lovforslag får magt til at skrive

man skal på alle de her politikområder og forlange at den kommunalbestyrelse behandler et ganske bestemt forslag som de så allernådigst kan få lov at stemme om men hvor

stemmeafgivningen skal offentliggøres med navns nævnelse og hvilke begrundelser der måtte være for at stemme imod alene den formulering er jo tankevækkende at det er dem der stemmer imod der skal hænges ud

hvis ikke det er et klokkeklart angreb på det kommunale selvstyre så ved jeg søreme ikke

er hvis ikke det er et forsøg på at lægge pres på folkevalgte personer valgt af befolkningen i det givne område for at rette ind i forhold til den politiske linje der ligger i hele den her såkaldte ghettopakke

det her lovforslag vil gerne sige til sidst

som ynder at kalde sig liberal jeg anerkender at den har liberale historiske rødder men det man lægger frem her

centralisering af styringen af den almene boligsektor som ligger i den såkaldte ghettopakke

minder mig altså mere om regimer vi normalt ikke ønsker at blive sammenlignet med og som regeringen heller ikke ønsker at blive sammenlignet med for eksempel visse regimer som herskede i sovjetunionen og en række østeuropæiske lande

liberalismen er nået til i sin udvikling i totusinde

vi fortsætter i talerrækken og den næste ordfører er fru lene foged liberal alliance

at tre udpegede ghettorepræsentanter skal holde øje med udviklingen på ghettoområdet det er en del af regeringens indsats for afvikling af ghettoområderne de skal hjælpe kommunen med at foretage fornuftige indgreb og skal i særlige tilfælde kunne stille begrundede forslag som en kommunalbestyrelse er forpligtet til at tage stilling til i liberal alliance mener vi at opgøret med ghettoområderne bør have høj prioritet det er et stort problem

almindeligvis gælder i danmark

i sådanne områder får indskrænket deres muligheder for at gå deres egne veje det kan man som liberal ikke leve med

stedfortræder for herre torsten gejl som ikke kunne

parallelsamfundspakken eller den stigmatiserende og nedladende

den eneste stat som jeg kender til som tillader sig at kalde udsatte boligområder for ghettoer den eneste stat i verden som jeg kender til som tillader sig at

borgere én million borgere i den her sektor det er simpelt hen under al kritik

mange gange nok

er rigtigt at der sker en centralisering af styring og indflydelse som er uset siden sovjettiden

så endnu et forslag hvor man fratager folkevalgte og de kommunale bestyrelser retten

det er det som bliver sanktioneret og anerkendt selv fra socialdemokratiets side

undrer mig gang på gang at vi kan stå her i to tusind og atten og legitimere det

kan vælge tre ikkefolkevalgte personer som pålægger kommunalbestyrelser at de skal bruge deres arbejdstid på det disse

og når kommunalbestyrelserne så ikke følger de

stilles i en offentlig gabestok

pres på folkevalgte og deres beslutninger og deres mandater så ved jeg

der er jeg helt enig med enhedslistens ordfører hele parallelsamfundspakken

skulle afhjælpe de udfordringer der er selv om vi er godt på vej allerede vi er rigtig godt på vej allerede

følt mig som en modborger og nu står jeg her som folkevalgt som medlem af folketinget

vi skal skabe modborgere og medborgere i den

noget som jeg mener er progressive

at skabe medborgere men vi bliver ved

er ubegribeligt så til dem der

dag eller i morgen står med valget skal flytte ind i

jeg ked af og undskylder på vegne af vores demokrati at vi tillader

stigmatisere jer på den måde

er ikke fair og selvfølgelig ville en mor til to ikke sige nå

man fra statsligt hold tillader sig at sanktionere på den måde så vi kan kun sige nej tak til det her

respektfulde og demokratiske principper og ikke det der er fremført her

det her alt om et rejsehold med bent hansen

og bolette christensen

så ordføreren har nu muligheden her for at moderere sine

hele tænkningen bag parallelsamfundspakken minder om den måde man fra statsligt hold ønsker

lægge pres på og styre

gøre indgreb på grundlovssikrede rettigheder det er det der sker med parallelsamfundspakken

det var min intention

har vi det også lidt svært med ordet ghetto

som vi tror hjælper til at løfte de områder som vi

har et behov for at blive løftet men altså det er jo når alt kommer til

de to væsentligste årsager til at radikale venstre ikke kan støtte dette forslag

ligger nogle andre steder som er dybt bekymrende synes vi for det første er vi ret overbevist om at det her forslag sådan set vil bidrage med mere bureaukrati

på et område der har brug for det stik modsatte vi er

enige om på tværs af alle partier at vi ønsker forenkling at vi ønsker at gøre det lettere for alle de myndigheder og aktører vi har inden for forskellige områder at gå efter bolden og ikke skulle leve op til en masse procesregler og

at forebygge parallelsamfund som handler om

styrke de socialt udsatte boligområder

set er fra centralt hold at fastsætte nogle nye regler nogle nye processer som alle de aktører der så skal få

ude i virkeligheden skal bruge ressourcer og tid og kræfter på at leve op til i stedet for at de kan prøve

klare mål som vi selvfølgelig skal være med til at sætte her fra centralt hold men med langt større frihed til kommunerne til de almene boligselskaber og til alle de andre i forhold til opfølgning derfor

nærmest pavelig udnævnelse af økonomi

og pålægge alle mulige andre instanser forskellige ting og sager

statistik påpeger at hvis de skal levere de data ind som man beder om

datatilsynet gør opmærksom på er nogle problemstillinger her som gør at man skal være ekstra varsom man kan allerede se for sig

frem og tilbage mellem ministeriet og datatilsynet og kommunerne for at sikre at det overholder

af bureaukrati her jeg troede egentlig at ministerens parti stod for det stik modsatte

det kommunale selvstyre som kl

tvinge kommunerne til at følge disse lovforslag men man tvinger altså kommunerne til at skulle tage stilling til dem

vi bør have tillid til at kommunerne kan igen hvorfor ikke nøjes med at fastsætte målene og så

op til kommunerne og de almene boligselskaber

det spørgsmål som kls stiller i deres høringssvar nemlig

kommunerne der skal pålægges at gøre noget hvis nu de her tre

ministeren eller os herinde der har lavet en lovgivning for eksempel den vi vedtage nu som er overflødig som bare giver mere bureaukrati og som skader formålet

modsatte hvorfor er det så kun kommunerne man må give gode råd hvorfor er det ikke os eller de almene boligselskaber det forstår jeg ikke men vi er

ufejlbarlige og skal ikke på nogen måde kunne anfægtes i vores storhed og selvforherligelse

godt signal at sende til kommunerne det må jeg sige så af alle disse grunde

desværre til at takke nej

her lovforslag selv om vi jo egentlig som mange andre

er med på at der skal ske noget her vi tror altså bare det er en fordel at gøre det

og synspunkter der står i indledningen

talepapir at jeg gerne vil kvittere for modtagelsen af lovforslaget

debatten har været i gang

det vender jeg lige tilbage til senere først vil jeg nemlig gerne kvittere for den konstruktive del dansk folkeparti bakker op om lovforslaget det er

rigtig glad for jeg hører signalerne fra socialdemokratiet

man er interesseret i at have en dialog for at se om vi kan skabe fælles fodslag i forhold til at få

del af opfølgningen på regeringens parallelsamfundsstrategi fra marts

om de tre særlige ghettorepræsentanter som skal følge indsatserne imod parallelsamfund ghettorepræsentanterne er allerede godt i gang

denne uge for første gang rapporteret tilbage til mig og jeg kan berolige herre martin lidegaard

vi kan gøre på nationalt plan for ingen hverken paveligt udpegede eller dem der måtte være over vismænd

mindst kommunerne har taget utrolig positivt imod

var også det jeg havde forventet

kommer til at gøre en reel forskel ved at følge effekten af de mange indsatser i parallelsamfundsstrategien sandheden er jo at tidligere regeringer forsøgte at tage livtag med parallelsamfund og ghettoer men de gode intentioner er ikke kommet i mål og det skyldes efter min overbevisning

ikke er blevet fulgt tilstrækkelig tæt op derfor er ghettorepræsentanterne afgørende de skal reagere når resultaterne ikke er tilfredsstillende og derfor er det vigtigt at vi med det her lovforslag giver repræsentanterne de nødvendige redskaber til at gøre deres arbejde så var der jo også forskellige kritiske bemærkninger blandt andet om

det er relevant at diskutere om vi har ghettoproblemer

citat fra fru pia olsen dyhr

jeg må sige at jeg synes det er lidt morsomt at et tidligere medlem af kommunistisk arbejderforbund marxister leninister beskylder mig for sovjetiske metoder et der i øvrigt sidder i folketingsgruppe med indtil flere medlemmer af dkp et parti der ønskede at gøre danmark til et sovjetkommunistisk diktatur så kan hykleriet ikke blive større

alternativet var man lidt inde på det samme

jeg tilgiver at man bliver engageret i sagen men jeg synes vi lige skal få det

på et retorisk niveau hvor det hører til vi er uenige når herre roger courage matthisen siger at han undskylder på demokratiets vegne

det gør ordføreren ikke demokratiet er her og et flertal kommer til at gennemføre det her forslag på den ene eller den anden måde så det er ikke på demokratiets vegne men på mindretallets vegne man undskylder de radikale var også imod ghettoer det kan man jo diskutere det er semiotik sagde herre

en del af ghettoforslagene så man bruger jo åbenbart også selv udtrykket selv om man mener det er forfærdeligt når

så havde herre martin lidegaard to andre bemærkninger der handlede om høringssvar fra

henholdsvis danmarks statistik og

og der vil jeg bare henvise til den kommenterede høringsoversigt hvor vi jo netop har taget de spørgsmål

der er på præcis de to områder som herre martin lidegaard nævnte

på baggrund af danmarks statistiks bemærkninger har skrevet ind i lovforslaget at ghettorepræsentanterne vil tage hensyn til

om tilvejebringelse af nye oplysninger det var i forhold til det

vil man kunne se at vi har foretaget hele tre ændringer i forhold

det radikale venstres bekymringer hvor det ene handlede om de og de databeskyttelsesmæssige ting synes jeg faktisk at vi har svaret på det det andet handler så om ord

anden sammenhæng synes jeg faktisk vi

det

de spørgsmål og emner man har lyst til at diskutere

på den historie

og andre blev klogere det førte til at vi meldte os ind i partiet venstresocialisterne der havde en klar kritik af

lige nøjagtig de forhold og at enhedslisten i sit partiprogram da partiet blev stiftet tog klart afstand fra de metoder og for den styreform som man anvendte i

lande men i modsætning til

ministeren åbenbart ikke lært ret meget

meget klart de siger klart at der er tale om et indgreb i det kommunale selvstyre vil ministeren fortælle hvordan

stå på mål for og jeg synes man skal holde sig for god til selv om man er blevet klogere og ros for det at beskylde andre der har været på demokratiets grund hele vejen igennem for at være ude på den galaj som herre finn sørensen og andre har hvor man altså har promoveret synspunkter om forfølgelse

det synes jeg bare man skal skamme sig over i ro komme videre fra og så have en ordentlig demokratisk debat om det vi diskuterer jeg har læst kls høringssvar og jeg er ikke enig

at der er mulighed for at have forskellige synspunkter

ude i kommunerne som også sker efter statslig lovgivning for eksempel skal de behandle budgetterne efter nogle helt bestemte regler til helt bestemte tider

de gør det efter en helt bestemt lovgivning kommer ministeren også efter dem så der findes

at blande sig i hvad der skal på dagsordenen i en kommunalbestyrelses arbejde kommunernes landsforening er normalt

regeringen nogle gange mere end godt er set fra enhedslistens synspunkt især når man laver økonomiaftaler men her er der da en meget klar kritik fra kommunernes

og egentlig burde den jo svie ganske alvorligt på ministeren fordi

øverste ansvarlige for alt hvad der foregår i kommunerne jeg er bekymret over at ministeren ikke er bekymret over den

områder ofte bliver vi enige nogle gange gør vi ikke og sådan er tilværelsen

har parallelsamfund i danmark

initiativer uden at man er kommet dertil man har kunnet løse problemerne det er derfor vi siger at der har været brug for at

vi søger flertal for i folketinget

sekundtæller kun virker en gang imellem og hvis det bliver ved på den måde skal

kigge over til talerpulten og så vil

afskriver den måde vi omtaler mennesker og områder

jeg er så også både uddannet akademiker og kunstner skaber

og tale om om om det så er sandhed eller ej så for mig vægter det enormt højt hvordan vi italesætter vores samfund

herre villum christensen stået på talerstolen så sent som i sidste uge og sagt at liberal alliance ikke mener at

gerne vil se på at ændre sprogbrugen så er det noget som det kun er herre villum christensen der mener eller er det generelt

skaber hvad det nævner og det er jo også rigtigt men her er det omvendt det er jo ikke sådan at regeringen er kommet

nu vil vi kalde udsatte boligområder for ghettoer

det er jo ikke noget vi bare har opfundet ud af det blå

at i dette årtusinde har det været brugt om præcis den type af boligområder som vi taler om her det er ikke noget der er opfundet i år eller sidste år eller af denne regering så det er ikke noget der er skabt

selvfølgelig skaber ordet nogle gange hvad det nævner andre

ord skaber virkelighed så lad os blive enige om at vi også

holdt op med at bruge ord som som n ordet og

negative ord om om folks seksualitet og så videre sådan lærer vi og der burde

retfærdiggøre at vi som den eneste stat i verden bruger det her begreb om de udsatte boligområder det andet er antidemokrati

der bliver talt om at det her er en indskrænkning kl siger

ministeren siger at han ikke er enig men hvordan er det en anerkendelse af de folkevalgtes mandat og kl der repræsenterer kommunernes

jeg hører bare at ministeren affejer

forholde sig til at de mener at det faktisk indskrænker deres mandat og dermed

opleves indskrænket i forhold til hvad det har været hidtil

at det bliver udvidet i forhold til hvad det har været hidtil

jo ikke noget udemokratisk ved at man med et demokratisk flertal beslutter hvad rammerne om arbejdet i kommunalbestyrelserne

set sådan vores demokrati fungerer og det synes jeg er ganske fint vi skaber ikke ghettoer ved at kalde regeringens plan en ghettoplan eller ved at kalde repræsentanterne for ghettorepræsentanter

i stram budgetdækning og alle mulige andre

at ministeren kom fra et parti der ønskede færre snærende centrale

frihed og tillid på det kommunale niveau og på det institutionelle niveau til at løse de opgaver og færre procesmål og det her er jo det stik modsatte det

det er flere metoder som vi nu trækker ned over hovedet på de aktører der skal

helt enige om derfor synes

virkelig ejendommeligt argument

at man skriver jeg synes ikke det er nogen stor indrømmelse at man ikke må skabe

jeg virkelig synes at ministeren trods alt ikke helt svarer på kritikken

kommunalbestyrelserne til

gør vi og at vi ikke giver det modsatte mandat hvis det

er store nogle er små den her udfordring er jo ikke blevet behandlet godt nok

parti selv har siddet i eller af andre regeringer i de seneste årtier

undskyld jeg siger det at det er en marginal udgift i et lillebitte hjørne af det her

om ti år når vi kommer til

hvordan vi kan forhindre en regning på over tredive milliard kroner årligt hvordan vi kan forhindre

tvang undrer mig og det

specifikt ind til det altså hvis det er så vigtigt hvorfor er det så kun kommunalbestyrelserne der kan tvinges til at behandle et forslag

jamen den lovgivning som ministeren har stået for er egentlig heller ikke god vi tvinges også til her i folketinget

i overensstemmelse med de regler der gælder for hvem der kan stille forslag her

at lovforslaget henvises til social indenrigs og børneudvalget og hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

taler er ordføreren for socialdemokratiet herre magnus

er jo helt central i et folkestyre der skal være tillid til den det skal foregå ordentligt og man skal

hele tiden og jeg må faktisk være ærlig og sige at jeg

ændrer valgloven nærmest hvert eneste folketingsår i hvert fald mens jeg har været ordfører

valgloven skal passes plejes og pudses og skrues på

her i min fremførelse komme med en ros

ministeriet for at følge det her og for at være nidkære og grundige og

for os at se en justering af en masse små elementer som har vist sig

lokale partier der havde samme navn

to partier der havde navnet nyt lolland det er selvfølgelig

at man inden for samme

to lister med samme navn

finde lovforslaget i sin helhed

at antallet af danske medlemmer af europa parlamentet

kan støtte det her som er en

i takt med at vi forsøger at holde valgloven helt optimal

valghandlingen stadig væk er en central

forhandlinger andre steder på slotsholmen i dag og sige at de også støtter

med mange forskellige små justeringer inden for noget af det vigtigste vi har nemlig valgloven og vores demokrati mange af de her ændringer

grundlæggende uenige i at de skal blande sig i

vi i i danmark går fra tretten til fjorten medlemmer

og selvfølgelig at kandidatlister

vi skal ikke gøre det uigennemskueligt for borgerne

får stemt på det rigtige parti ej heller at der nogle gange er løsgængere fra partier som gerne vil lægge sig op ad et allerede eksisterende politisk partis navn det

kan lade sig gøre det giver også god mening at vi

mere på vores hjemmeside både kommuner og regioner og indenrigsministeriet

sådan at borgerne er så oplyste som muligt og at stedfortrædere som

kommer ind til enkelte møder i kommunalbestyrelser eller regioner også kan få et

når det drejer sig om den demokratiske valghandling i danmark derfor vil dansk folkeparti under udvalgsbehandlingen fremsætte et ændringsforslag hvori vi beder om at lovforslaget opdeles og at følgende punkt

eu borgere skal have mulighed for at stemme og opstille til kommunalvalg og regionsrådsvalg fra den dag hvor

i danmark uanset om de er registreret i cpr eller ej

at vi skulle gå den anden vej sådan at det kun er folk med dansk statsborgerskab der kan stemme

at tale om at eu statsborgere nu gives mulighed for at stille op som kandidater

lovforslag udstiller jo endnu en gang den magt som eu faktisk har

over for demokratiske valghandlinger i danmark

denne sag dette lovforslag handler om at gennemføre en række nødvendige ændringer af valgloven og ændringer af lov om kommunernes styrelse antallet af danske medlemmer af

eu derudover

der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne og som midlertidigt har taget ophold

i forbindelse med lovændringen tusind og seksten blev der ikke taget højde for at disse vælgere på lige fod med andre

europaparlamentsvalget hvis de opholder sig midlertidigt i et tredjeland

indeholder også nogle moderniseringer af kommunernes styrelse som der også tidligere er blevet redegjort for under behandlingen her

så det skal jeg ikke gentage jeg kan sige at venstre kan støtte lovforslaget så skal jeg også hilse fra konservative folkeparti som ikke har mulighed for at være til stede og

næste taler herinde er så ordfører for enhedslisten herre finn sørensen

som andre ordførere har hæftet sig ved og glædet sig over så vil vi da glæde os over

man udvider valgretten til europaparlamentsvalget for personer med dansk indfødsret der er under værgemål

og som midlertidigt har taget ophold i et tredjeland

at sikre valgret til til den gruppe borgere så det synes vi da lige vi skal glæde os over

få en nøjagtig definition af den valgret som

udøve via deres valgret i forhold til at stille op til kommunale og regionale valg og valg af danske

men desværre er det jo i den her sag sådan at hvad enten dansk folkeparti

så har de mennesker den valgret som er beskrevet her så det her opfatter jeg som en

sådan at det er beskrevet i valgloven hvordan vi skal forvalte de menneskers valgret i selve valghandlingen fordi og det har dansk folkeparti jo indset og

men okay vi må se på dansk folkepartis ændringsforslag det vil vi selvfølgelig gøre med åbent sind men

til sidst vil jeg da også glæde mig over et andet punkt og det er jo at antallet af danske medlemmer af europa parlamentet udvides fra tretten til fjorten medlemmer det betragter jeg jo som en oplagt forøgelse af mulighederne for at både folkebevægelsen mod eu

da frem til og så skal det selvfølgelig ikke opfattes som en advarsel imod at andre lande melder sig ud af eu eller forstås på den måde at vores grådighed efter at få pladser i europa parlamentet kunne få os

gå så højt op i vi vi har ikke ændret opfattelse

forslaget gennemfører en række ændringer af forskellige valglove det gælder blandt andet tilpasningen til at vi nu får fjorten medlemmer af europa parlamentet det sker jo på

sørgelig baggrund men det er da glædeligt at danmark får mere at sige i eu forslaget tilpasser ligeledes dansk lovgivning til eu lovgivning på nogle andre

en særlig vederlagsordning for stedfortrædere og sikres valgret til mennesker uden retlig handleevne

det sidste er en ligestilling så det ikke har betydning om man midlertidigt opholder sig i et tredjeland eller et eu land

procent positiv tilmelding

vi selvfølgelig gerne vil have et ekstra parlamentsmedlem til

parlamentet fra dansk side

en herlig ting at vi får det måske er det den eneste gode ting ved brexit kan

fordi vi synes det er helt naturligt at eu statsborgere der bor i danmark og betaler deres skat osv

for også at stemme til valgene og alle de andre mindre tilpasninger som er blevet nævnt af de andre ordførere

er jo heldigvis en bred enighed om det meste af det der er jeg lagde mærke til at både socialdemokratiet sf og det radikale venstre

vi har allerede i dag en velfungerende valgmaskine faktisk kendt som en af verdens bedste og det skal vi jo holde fast i så synes jeg jo at vi sammen kan glæde os over at vi kan gå fra tretten til fjorten danske parlamentarikere i europa parlamentet selv om jeg nok har det lidt ligesom herre martin

men sådan er det jeg deler måske

helt uden for lovbehandlingen havde jeg da personligt håbet at det betød at der var plads til liberal alliance men

stemmerne er talt op så havde dansk folkeparti et enkelt emne

jo fuldstændig rigtigt hvad enhedslistens ordfører herre finn sørensen sagde

valgret og er valgbare til både kommuner regioner og europa parlamentet lige meget om vi vedtager det her eller ej sådan er

og det er fordi eu retten giver eu borgere ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og

nødt til at være optaget på valglisten og i danmark er det sådan at for at blive optaget på valglisten skal man som udgangspunkt være bopælsregistreret i cpr

at i cpr skal man som herboende have et opholdsdokument

udstedes af statsforvaltningen og selve udstedelsen kan være forbundet med en vis sagsbehandlingstid dermed kan man risikere at herboende eu statsborgere ikke kan udøve deres valgret fordi de ikke kan optages på valglisten på grund af manglende bopælsregistrering i cpr som skyldes at vedkommende på grund af bureaukrati ikke har fået et registreringsbevis

det vi siger er at for at undgå at der er folk der rent faktisk har stemmeret men ikke kan komme til at udøve deres

et forslag som sikrer at vi

nok også et sted det er svært for

en konkret indrømmelse men jeg glæder mig over

måske måske ikke enhedslisten

fuldstændig men dog var åbne over for at drøfte

tænkte jeg det er måske fordi ministeren ikke rigtig kan rumme det hvis enhedslisten er positive

det er vi så i det her tilfælde og så fik jeg jo ikke sagt fra talerstolen at enhedslisten hvad der for mig er en selvfølge men det er ikke sikkert det er

går ind for at de pågældende mennesker kan udnytte de valgrettigheder uanset hvad eu gør det

at vi stemmer for sådan et lovforslag det var bare

at sige noget andet fra talerstolen og det var at jeg skulle hilse fra alternativet og sige at de også er med på listen over partier

at enhedslisten stemmer for regeringens forslag og støtter op om regeringens forslag jeg glæder

det sker endnu oftere

det synes jeg bare ikke rigtig bliver fortalt til borgerne så ofte som jeg ønsker det skal fortælles

at borgerne faktisk skal vide at vi

på ryggen og bare skal nikke og sige ja men når det så er sagt håber jeg så også at det fjortende mandat uanset hvor det falder hen vil være med til at kigge på

om man kunne gøre noget i forhold til hvordan dansk demokrati kan udføres

jeg ved godt det har lange udsigter fordi dansk folkeparti

der stiller kritiske spørgsmål jeg håber bare på at vi at vi kan få lov til

tage nogle af de gode ting som vi godt kan se der er ved brexit og så også overføre dem til danmark fremadrettet sådan at det er danskere og danske statsborgere

beslutninger der træffes bedst på et nationalt plan

træffes bedst på et lokalt plan og hvilke der træffes bedst på europæisk eller andet overnationalt

er jo det vi i virkeligheden også har diskuteret både ved det forrige lovforslag og dette lovforslag

synes jeg det er oplagt i det konkrete

når folk har en rettighed skal det selvfølgelig ikke være bureaukratiet der forhindrer at de kan udnytte den rettighed de

om man skal have den rettighed men det må man så træffe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

er jo en udmøntning af allerede aftalte initiativer i regi af veterinærforliget og fødevareforliget der er tale om to forlig hvor alle partier er med om bordet det mener jeg er en stor gevinst og jeg mener også at det er et vidnesbyrd om at fødevaresikkerheden bliver taget meget alvorligt i danmark og i det danske folketing så indledningsvis en

stå sammen om de her vigtige vigtige emner lovforslagets første del knytter sig til

indsatsen hvor ministeren bemyndiges til at gennemføre smitteforebyggende tiltag sådan

ikke forlader svinestaldene

skal bemyndigelsen anvendes til krav om at opstille badefaciliteter og et krav om at ansatte i stalden skal gå i bad efter en endt arbejdsdag i forhold til de personer der kommer kortvarigt i stalden

skal der udarbejdes en beskrivelse af de foranstaltninger der kan sikre smittebarrieren sådan at man eksempelvis også kan sikre at dyrlæger eller håndværkere eller andre der er kortvarigt i en stald ikke tager smitten med sig ud i det omkringliggende samfund det er i tråd med

i grunden er det jo lidt trist at det er kommet så vidt at vi er nødt til at opstille den

slags krav men ikke desto mindre

mener jeg at vi har en forpligtelse til at sikre at

mrsa ikke forlader svinestaldene og kommer ud i det omkringliggende samfund lovforslagets andet element følger af veterinærforlig

de forskellige rådgivningskategorier i sundhedsrådgivningsaftalerne

rådgivningskategorier i praksis betyder det at det ikke længere bliver rådgivningskategorierne der bestemmer hvor meget rådgivning en landmand skal have for at sikre dyresundhed

og dyrevelfærd nu bliver det i stedet en opgave som landmanden og den tilknyttede dyrlæge skal varetage i samarbejde i den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt

at aftaleparterne understreger at den her ændring ikke må få negative konsekvenser for dyresundhed og for

det forhold er vigtigt for os i socialdemokratiet når vi gør livet lettere for danske landmænd og

omhandler indsatsen mod salmonella hos kvæg den såkaldte salmonella dublin

ændringen betyder at man kan påbyde veterinærfaglig rådgivning i forhold til salmonella dublin hos risikobesætninger på den måde kan de danske landmænd der er i risikozonen blive bedre til at håndtere salmonella dublin

målet skal være at vi får udryddet sygdommen i den danske kvægproduktion og det her tiltag er et skridt på den rigtige vej mod det mål så alt i alt kan socialdemokratiet støtte forslaget det er vores vurdering at forslaget indeholder en god balance mellem hensyn til både landbrugserhvervet men også

til fødevaresikkerheden og dyrevelfærden så vi ser frem til det videre arbejde med forslaget i udvalget

socialistisk folkeparti og alternativet som på grund af forhandlinger andre steder i huset ikke kan være til stede men som begge støtter lovforslaget

fået lov til at fremføre dansk folkepartis holdning på området dette lovforslag om ændring af lov om hold af dyr indeholder nogle små men vigtige ændringer

samfund så med dette lovforslag vil der blive fastsat regler med krav om badefaciliteter

personer der ofte kommer i stalde i kortere tid reglerne

for svine og kvægbesætninger samt minkfarme forenkles idet rådgivningskategorierne afskaffes sundhedsrådgivningsaftalerne bevares men men ændringen vil medføre administrative lempelser for den enkelte landmand endelig skal nævnes at lovforslaget skaber hjemmel til fastsættelse af regler om påbudt

salmonella dublin målet er at udrydde salmonella dublin bakterien i dansk svineproduktion påbuddet skal anvendes i besætninger med salmonella dublin smitterisiko

er i besætninger der i mindst to år har været placeret i niveau to eller tre altså besætninger som ikke har været i stand til at nedbringe deres salmonellaniveau inden for de

mrsa det er vigtigt at husdyrproduktionen udgør så lille en risiko som muligt

af hensyn til husdyrene men også af hensyn til

samt en plan for brug af bad efter endt arbejdsdag smitteforebyggende foranstaltninger i besætninger er vigtigt så risikoen for en spredning af husdyr mrsa og salmonella dublin ud i samfundet minimeres mest muligt

og med forslaget øger vi indsatsen ved at øge den veterinærfaglige rådgivning til kvægproducenter der har produktioner der kan tænkes at udgøre smittefare for os er det vigtigt at produktioner med smittefare bliver reduceret så meget som overhovedet

muligt en nedbringelse af tilfælde af salmonella dublin og husdyr mrsa vil kunne reducere antallet af menneskelige sygdomstilfælde

indsats mod salmonella dublin og husdyr mrsa

borgere til gavn derfor støtter venstre

konservative folkeparti som

fornuftigt at der i lovgivningen indskrives at der i svinebesætningers smittebeskyttelsesplaner skal være en plan for at landmanden og hans medarbejdere skal tage et bad efter endt arbejdsdag forslaget har til formål at begrænse udbredelsen af

til det omgivende samfund og det er da et fint lille tiltag som måske kan have en mindre effekt og som enhedslisten da støtter

samtidig langtfra nok hvis vi for alvor skal begrænse smitten af mrsa fra svinestalde og minkstalde

det her blot at symptombehandle på en produktion der ikke alene er en katastrofe for vores miljø men som også dyrevelfærdsmæssigt er utilstedeligt og som udgør en stor sundhedsmæssig risiko for befolkningen vi skal først og fremmest have saneret avlstoppen

udbredelsen i danmark så vi reelt får et overblik over smittens udbredelse og vi skal have som mål at alle implicerede besætninger saneres vi skal skabe en produktion af svin som er sunde med en langt højere grad af dyrevelfærd og et radikalt mindre medicinforbrug for vi står i dag i en enormt utryg situation hvor smitten med antibiotikaresistente svinebakterier er ved at komme ud af kontrol vores alle sammens helbred sættes på spil for at varetage nogle få landmænds økonomiske interesser og hvis vi ikke sadler om er der en stor risiko for at vi om få år ikke kan behandle helt almindelige infektioner med antibiotika vi skal have mrsa helt ud af de danske svinestalde og det kræver langt mere radikale ændringer af den måde som vi producerer svin på i danmark en produktion som ikke

har et ekstremt højt forbrug af antibiotika og zink men også en produktionsform der konstant er presset til at øge produktiviteten den alt for tidlige fravænningsalder giver allerede fra start store problemer med diarré herefter klippes halen af fordi grisene keder sig og hele vejen igennem stuves de sammen på alt for lidt plads der er dårlig dyrevelfærd hele vejen rundt i den konventionelle

ved at give dyrene store mængder af medicin manglende plads pressede dyr og store mængder af antibiotika er netop den farlige cocktail som skaber rum

vi har en usund produktion som konstant skal behandles den manglende plads hos grisene giver til gengæld plads til at

at tro at et enkelt bad efter arbejde kan løse problemerne med spredningen af

er altså naivt særlig set i lyset af den seneste opgørelse der viser at det nu stort set er hver eneste svinebesætning i det her land som er smittet med mrsa vi kommer ikke problemerne med mrsa og antibiotikaresistens i svineproduktionen til livs før vi helt grundlæggende ændrer produktionen det vi skal gøre er at række hånden ud til landmændene og hjælpe dem over i en økologisk og bæredygtig produktion med en langt bedre dyrevelfærd anden del af lovforslaget omhandler forenklingen af sundhedsrådgivningsaftaler for svine kvæg og minkfarme det er en udløber af veterinærforliget som enhedslisten er en del af da det samlet set bringer forbedringer med sig

set ikke begejstret for alle dele af forliget netop afskaffelsen af rådgivningskategorierne mener vi er stærkt betænkeligt så det jo fremover er besætningsejerens ansvar i samarbejde med egen dyrlæge at aftale yderligere rådgivning vi mener der skal etableres en anden form for sikkerhed for at landmændene får den nødvendige rådgivning når der ikke leves op til gældende krav og målsætninger

fastsættelse af regler om påbudt om påbudt veterinærfaglig rådgivning om salmonella dublin til ansvarlige på ejendomme med kvæg er fornuftigt i forhold til at

udrydde salmonella dublin i kvægproduktionen i danmark til slut vil jeg sige at enhedslisten

på nuværende tidspunkt ikke har taget endelig stilling til lovforslaget da vi afventer udvalgsbehandlingen hvor vi håber at regeringen vil være imødekommende i forhold til at dække den brist der er i forhold til at

den nødvendige rådgivning til landmændene når sundhedsrådgivningskategorierne bortfalder

det kunne være en rigtig skåltale

i hvert fald luftet alle fanerne kan man sige der er bare en enkelt ting som

vil man alligevel til syvende og sidst stå ved det man har aftalt og godt for det det jeg bare

være enige om at vi skal begrænse antibiotikaforbruget og alle de der ting mest muligt

bekræfte jeg tror også der er kommet rapporter lige her inden for den sidste uges tid at vi i danmark

blandt de lande som ligger allerlavest med hensyn til forbruget så det man kunne ønske sig var faktisk at alle andre lande begyndte at

det er unge svin så får de stadig enorme mængder af medicin

jo kun en sjettedel af den antibiotikamængde som man bruger i den konventionelle svineproduktion og det skyldes at man fravænner smågrisene for tidligt det skyldes at man stuver dyrene for tæt sammen

det at danske landmænd som helhed faktisk er

blandt dem der har det laveste forbrug hvis man går ind og kigger på

og den der bruger mindst og der har vi jo netop

sikret at forbruget er faldet ganske drastisk

det præcis er så vi kan få saneret den her sygdom væk

vi ikke i mål endnu og målet skulle gerne være at vi kan have en sund svineproduktion med en høj grad af

et lavt forbrug af medicin og det kræver altså at vi

ordførertale til det her lovforslag det var egentlig herre erling bonnesens entré i debatten der fik mig til at trykke mig ind

sundhedsrådgivningsaftalerne og hvad

nu når det bliver mere lempeligt jeg jeg sagde også selv i min tale at det for

understreger at det ikke må få negative konsekvenser for dyrevelfærden og dyresundheden

lige om lidt når han kommer på talerstolen har mulighed for

til enhedslistens ordfører er har man i enhedslisten nogle ideer til hvad man kunne gøre for

i den her nye situation hvor vi også gerne

et par skarpe øjne som kigger på dem det tror jeg at den socialdemokratiske ordfører og jeg sagtens kan være enige om hvad for et greb vi helt præcis skal

for at sikre det og sikre den rådgivning

er til gavn for dyrene synes jeg vi skal kigge på i

den næste taler i ordførerrækken er fru lene foged liberal alliance

lovforslaget som vi har behandlet her

til formål at forebygge at visse bakterier og sygdomme spredes fra staldene og til det omgivende samfund vi skaber nu nogle effektive værktøjer som er med til at reducere risikoen for overførsel

af mrsa samtidig samtidig med at vi ikke pålægger

landmændene unødige belastende foranstaltninger

men jeg synes faktisk at vi har fundet den her

støtter liberal alliance forslaget

som alle partier i folketinget står bag og hensigten her er jo smitteforebyggende tiltag så ja

ordet til miljø og fødevareministeren

er baseret på anbefalingerne fra den seneste mrsa ekspertgrupperapport veterinærforligspartierne ønsker dermed at sætte yderligere fokus på at husdyr

staldene og ind i det omkringliggende samfund

foreslås en bemyndigelse til at fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige smitteforebyggende foranstaltninger i andre tilfælde end ved udbrud eller mistanke om udbrud den gældende bestemmelse om smitteforebyggende foranstaltninger omfatter

med krav om opstilling af badefaciliteter nu diskuterer vi igen bruseforhæng i folketinget i svinebesætninger samt krav om

at der er krav om at gå i bad efter endt arbejdsdag for personer som arbejder i stalden i planen skal det også beskrives hvilke smitteforebyggende foranstaltninger der foretages for at sikre smittebarrieren for personer der hyppigt kommer kortvarigt i staldene for eksempel dyrlæger og håndværkere kravene vil gælde for alle svinebesætninger som har en sundhedsrådgivningsaftale regelforenklingsinitiativer

veterinærforlig iii medfører ophævelse af de forskellige rådgivningskategorier inden for sundhedsrådgivningen for svine og kvægbesætninger samt i minkfarme det er hensigten at ophæve den nuværende ordning med forskellige rådgivningskategorier i sundhedsrådgivningen og derfor foreslås en ophævelse af den bestemmelse der bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om op og nedrykning i rådgivningskategorier for kvæg og svinebesætninger samtidig er det endvidere hensigten at ophæve den tilsvarende ordning med forskellige rådgivningskategorier for sundhedsrådgivningsaftaler i minkfarme sundhedsrådgivning udgør et helt centralt værktøj for vores dyresundheds og dyrevelfærdstilstand i vores husdyrproduktion og det skal sundhedsrådgivningen fortsat være men den nuværende ordning er

relativt detailstyret ønsket med den foreslåede regelforenkling er at understøtte den enkelte landmands motivation for at øge sundheden for at øge velfærden i sin produktion

besætningsdyrlægen at rekvirere yderligere rådgivning

hvis behovet opstår lovforslaget implementerer desuden initiativet om veterinærfaglig salmonella dublin rådgivning som er et af indsatsområderne i den samlede indsats over for salmonella dublin som løber frem til

og tyve og supplerer den første salmonellahandlingsplan fra to tusind og otte samt de supplerende initiativer fra to tusind og tretten formålet er at udrydde salmonella dublin i den danske kvægproduktion på den baggrund foreslås at der indsættes en ny bestemmelse som skaber hjemmel til at kunne påbyde veterinærfaglig rådgivning af besætningsansvarlige på kvægejendomme som udgør en salmonella dublin smitterisiko rådgiverne vil være dyrlæger er godkendt til rådgivning

på baggrund af en vurdering af deres erfaring med bekæmpelse af netop salmonella dublin

bred opbakning til lovforslaget da der som nævnt er tale om lovændringer som implementerer vigtige initiativer fra forlig som brede flertal står bag jeg noterer mig at nogle endnu ikke er endelig afklaret men vil afvente udvalgsbehandlingen og det har jeg stor respekt for

til denne udvalgsbehandling af lovforslaget og takker for jeres deltagelse i debatten

at bede ministeren om at sætte navn på hvem der har udtalt

rystende at vi har med en minister at gøre der intet blik har for krisen i dansk landbrug når man kan foreslå noget så tåbeligt som at landmænd skal i bad hver gang man forlader stalden det er som om

svar skyldig jeg synes at det her er et udmærket tiltag så så det er det jeg forholder mig til

det er min klare holdning at vi ikke skal indføre den slags pjat med udgifter til følge for landbruget midt i en økonomisk krise ligesom vi heller ingen evidens har for at

det er faktisk ministerens forgænger i embedet esben lunde larsen der har udtalt det her som folketingsmedlem

holdninger man har idet man jo i den sammenhæng risikerer en dag at blive sat over på

ramt af det nogle gange jeg vil sige at det som er vigtigt for mig er

er små tiltag vi kan gøre noget af den kritik der har været

en lille smule

altså også en forpligtelse til at gøre ting som som gør en lille forskel jeg tror på at det her vil gøre en forskel

til at sikre mindst mulig smitterisiko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

et par praktiske oplysninger for i denne redegørelsesdebat tager vi hul på et forsøg hvor alle ordførere samles her på forreste række

skal lige bruge en minut eller to på at få det praktiske i orden jeg skal i hvert fald lige sikre mig at alle bliver koblet rigtigt på

kalde nogen herop til ordførertale indtil vi har

jeg også har et overblik over hvilke ordførere der reelt er til stede

i ordførere der er på plads er trygge ved situationen

lige så tryg som man plejer at være herinde i det åbne demokrati

og og ministeren er også på plads ikke nødvendigvis tryg kan jeg se men på plads

der er blevet fremsendt til folketinget

brede diskussionen lidt ud og tage nogle af de

noget man måske kan have en tendens til enten bevidst eller ubevidst at lade forsvinde i hverdagen altså for socialdemokratiet

ikke alene et vigtigt og afgørende projekt men det er et projekt som vi bakker fuldt og helhjertet op om og det tror

været afgørende for at skabe beskæftigelse og fremgang rundtomkring i de europæiske lande det gør vi fordi det rent faktisk igennem at forpligte hinanden i økonomisk samarbejde og politisk samarbejde er lykkedes os at skabe stabilitet og fred rundtomkring i europa men vi gør det mest af alt jo

fordi når vi ser på summen af alle de store udfordringer vi kan se rundtomkring i verden

uanset om det er klimakrisen og uanset om det er regulering og med vores øjne også beskatning af den finansielle sektor som ellers kommer til at slippe fuldstændig fri i grådighedens navn uanset om det er øget regulering af en stadig mere

sektor for digitale tjenester hvor

meget meget store monopoler som selv bestemmer hvor det er de vil betale deres skat

i mange mange årtier i hele den vestlige verden har været foruden

på den udenrigspolitiske scene er europa

se på en lang række forskellige ting der

en parisaftale hvis ikke det var eu der havde presset på for det og der ville heller ikke være en effektfuld implementering af den parisaftale hvis ikke eu blev ved med

at der ikke er gigantiske udfordringer det betyder heller ikke at vi er tilfredse med status quo og det betyder slet ikke at vi ikke kan se at der også er store udfordringer og store problemer både i eu og med den måde det indre marked er skruet sammen på en af de ting som vi er meget

er jo at vi bakker op om princippet om den fri bevægelighed men vi vil også gerne have at den fri bevægelighed skal betyde fair bevægelighed og i alt for mange år har vi været vant

mere eller mindre at se passivt til at social dumping har kunnet foregå

tiåret for finanskrisen

de sydeuropæiske lande men også rundtomkring

alt for mange arbejdsløse nogle lande har stadig væk tocifrede arbejdsløshedsprocenter i nogle lande har man

op omkring fem og tredive til fyrre procent ungdomsarbejdsløse

kan man se at blandt almindelige lønmodtagere også i nordeuropa er utrygheden stadig væk meget meget stor lønudviklingen er ikke gået lige så stærkt som alle mulige andre steder

sket nogle reelle fremskridt for så vidt angår udstationeringsdirektivet hvor man er nået et skridt længere jeg deler ikke udenrigsministerens optimistiske opfattelse af at man nu reelt har sikret lige løn for samme arbejde det samme sted men vi er om ikke andet kommet kommet et par skridt tættere på

udfordringer inden for en lang række sektorer inden for transportbranchen inden for lufttransportbranchen lufttransportbranchen inden for byggeriet og især inden for en lang række af de områder som i meget høj grad handler om den fri bevægelighed for tjenesteydelser og en af de

udviklingen af det europæiske samarbejde er at vi reelt får sat en stopper for

der foregår social dumping

mellem på den ene side det indre markeds grundlæggende principper og på den anden side respekten for lønmodtagernes grundlæggende rettigheder

på i indledningen og som handler om de her nye techmonopoler og det at de dybest set ingen skat betaler hverken i europa eller for den sags skyld nogen andre steder et af de forslag der er kommet fra

anden form for digital beskatning af nogle af de her virksomheder det bliver nævnt i udenrigsministerens redegørelse men det bliver ikke også samtidig nævnt at den rolle danmark har spillet i de drøftelser indtil videre i hvert fald

som er nogle af de lande lavskattelandene irland

at forhindre at man laver en fælles regulering på de her områder

er tilfredse med tilstanden for det nuværende europæiske samarbejde men vi kan omvendt heller ikke se nogen som helst

at vi skulle forlade bryde ned eller direkte modvirke og modarbejde det

derudover

er en af de vel altoverskyggende udfordringer for os her i danmark og for resten af unionen lige nu under hvilke vilkår

diskussioner næsten hver uge i europaudvalget vi har det også i folketingets brexitfølgegruppe og så videre

helt grundlæggende ud fra ren og skær solidaritet med

der er lavest lønnet og kortest uddannet i storbritannien at det er dem der

komme til at betale den højeste pris

beslutning indtil videre men grundlæggende står vi altså også

og vi bakker entydigt op om den linje der indtil videre har

mest af alt er storbritannien der er nødt til at fortælle resten af fællesskabet hvad det egentlig er for en relation man gerne vil

eu i fremtiden

de næste forhåbentlig mange år

at den mulighed brexit var til rent faktisk at sætte sig ned og analysere igennem

store dele af et medlemslands befolkning vælger at forlade unionen hvad er det for nogle ubalancer vi har

europæiske samarbejde i dag er der den grad af demokrati som vi

med vores øjne er der den grundlæggende respekt for lønmodtagernes

en række møder jeg mindes at der var et møde for stats og regeringscheferne på

juncker har udgivet en hvidbog men derudover

er diskussionerne om hvordan vi reformerer projektet hvad enten man vil reformere det i den

eller den anden retning jo stort set gået i stå og det synes vi ikke

grundlæggende eksistentielle kriser og vi tror grundlæggende at en af de ting der skal løses er at vi skal sørge for at den fri bevægelighed også bliver til fair bevægelighed jeg tror jeg vil lade det være mit indlæg i den her omgang

et gigantisk dobbeltspil intet mindre for her står herre peter hummelgaard thomsen og fortæller hvor optaget herre peter hummelgaard thomsen er af at undgå social dumping

mere end sd

forsøget på at reservere danske dagpenge til folk

gad i beskæftigelsesudvalget hvor han sidder han sagde at det var en tabt kamp

helt ærligt herre peter hummelgaard thomsen

også udmærket kender svaret der er intet parti i folketinget der er lige så optaget af social dumping som vi er og reelt set også forsøger at løse det

jo komme med nok så mange fortællinger nede fra europa parlamentet

på nogle af de her ting de har omvendt heller ikke

den samme arbejdsmarkedsmodel som vi andre har men vi tager den kamp og vi tager den også her i folketingssalen

til indvortes brug den tolvte marts to tusind og atten havde fru mette frederiksen herre peter hummelgaard thomsens formand et indlæg i

have mere indflydelse på det sociale område eu skal have mere karakter af en social union det er jo det stik modsatte som socialdemokratiet siger herhjemme

fru mette frederiksen siger er at et af problemerne i eu jo er den manglende sociale sammenhængskraft hun slår ikke til lyd for at vi skal have en social union med de samme sociale ydelser rundtomkring

som reelt set også kan gøre at i særdeleshed lønmodtagerne har mulighed for at kræve deres retmæssige andel

at dem skulle man ikke pille ved lige nu men samtidig synes

man har den lidt større indflyvning fra ordføreren at der jo er nogle områder hvor det er nødvendigt at samarbejde

de forbehold her tænker jeg specielt når vi snakker om eus rolle i verden

godt tænke mig at høre den politiske holdning til hvor

været forsøg på bare at ærlige og sige at nu har vi haft de forbehold i fem og tyve år

at danskerne vendte tommelfingeren nedad da

store dele af retsforbeholdet i december to tusind og femten men det var nu engang sådan

jeg husker i den sammenhæng jo også

at der skal være tungtvejende grunde

jeg ser ikke nogen tungtvejende grunde til at vi skal afskaffe

danskerne om og derfor må vi i vores eu politik

flere hastigheder når vi står med de her forbehold og eksempelvis når det

der arbejder i flere forskellige rum nogle kan arbejde mere om det ene og nogle kan arbejde lidt mindre om det andet det tror jeg grundlæggende det andet er i forhold til udenrigspolitikken jeg har

nævnt som en del af argumentet for at vi nu pludselig skal

placeret danmark i en rigtig svær situation her for ganske nylig har

kommissionen eller for den sags skyld fra tyskland eller for den sags skyld fra frankrig

været amerikanerne vi stadig væk har skullet være tættest

allieret med i den svære beslutning om at forsøge at stå skulder ved skulder

at vurdere realismen i om eu løser dem

at det er at eu skal gennemføre en fælles

altså er det noget som har nogen gang på jorden og er det noget som man kan forestille sig vil blive gennemført inden for lad os bare sige

jo i i en af de store tyske aviser den anden dag oven på udbytteskatteskandalen udtalte at et af svarene på det her vil være at have en fælles bund under selskabsskatten og

at tyskerne er begyndt at synes at det her er en god idé jamen så er vi jo begyndt at nærme os altså uanset om man kan lide det eller ej

er tyskerne jo en af de væsentligste drivkræfter

både udvikling og også for den udvikling vi gerne

er lige så urealistisk som herre søren søndergaards spørgsmål giver udtryk for

tyske finansministers udtalelse bekræfter

man kan skyde det ned til eu for

tale at det var et centralt krav for socialdemokratiet at få indkaldt til en regeringskonference

som er over et vist substantielt niveau medmindre der sker en åbning af

traktaten det er jo ikke en kompetence som som eu har i dag det kræver en ændring af traktaten derfor vil

det så ikke et hovedkrav for socialdemokratiet at få åbnet traktaten med henblik på at få ændret traktaten

at vores parti har lanceret ideen om at vi skal have en fælles bund under selskabsskatten i eu

mellem folketingets partier og ude i offentligheden om hvorvidt man synes det er en god idé eller ikke synes det er en god idé

vi vil bruge det arbejdsredskab at kræve at man skal have en regeringskonference hvor man genåbner traktaterne skal jeg

jeg er dybt dybt uenig selv om jeg selvfølgelig er et hundrede procent enig i at vi selvfølgelig ikke skal have folkeafstemning før et folketingsvalg som lurer i horisonten

ikke at man bare kaster det til side og siger at man ikke kan forstå at der skulle være nogen tungtvejende årsager til det altså vi har at et rusland som agerer mere og mere aggressivt og vi har en trumpadministration som trækker sig mere og mere ud fra den internationale scene og det er jo egentlig også det billede jeg

give skylden til alle mulige mærkelige

men jeg synes i virkeligheden at ordføreren siger noget interessant han

at forsvarsforbeholdet forhindrer både nu og for den sags skyld til næste år

jeg har også hørt både ordføreren og mange af ordførerens partifæller ligesom sige at det

om en omkalfatring af hvor vi orienterer os hen

de stigende trusler fra rusland og så videre jo jo men man skal bare hele tiden

at mange af de toneangivende lande i eu som udstikker kursen på nogle af de her spørgsmål jo er meget meget tæt på det rusland der i stigende grad truer sig vej frem mod sine naboer og alle mulige andre navnlig tyskland

værd at have med i den debat og jeg synes det er en vigtig nuance at få

jamen amerikanerne er dumme fordi de har valgt en dum præsident russerne er også dumme

jeg ser ikke nogen årsag til overhovedet at have debatten det var sådan jeg forstod det men det kan være det var en

fair nok jeg synes jo lige præcis der er behov for at vi debatterer det her der er behov for at vi hele tiden prøver at se på hvad

til hele tiden at agere i et foranderligt udenrigspolitisk billede der er at usa trækker sig mere og mere ind i sig selv og derfor er vi også nødsaget til at have nogle stærke venner

i januar to tusind og en og tyve så kan det være at usa agerer på

vi hilser debatten velkommen det eneste jeg prøver at sige og det er for at være ganske ærlig er at hvis vi skal ud

vi simpelt hen nødt til at have noget mere og noget andet og nogle tungtvejende også meget gerne konkrete årsager til

største udfordring til dato et medlemsland har

den beslutning at vende ryggen til unionen og forlade den en modig og utvivlsomt rigtig beslutning for briterne men også en beslutning der har efterladt et eu

storbritannien er en af vores største samhandelspartnere og

sammen kom ind i fællesskabet

uden briterne

tænkelige scenarie kan risikere at miste op mod tre fjerdedele af vores landbrugseksport til storbritannien danske fiskere skal finde nye steder at fange deres fisk for i dag fanges fyrre procent af fiskene i britisk farvand hvilket jo heller ikke vil være muligt i tilfælde af en aftaleløs udtræden

ifølge udenrigsministeren har

helt erindre men det var så også det før han nåede samme konklusion

forhindrer en aftale eu systemet ønsker ikke en aftale med storbritannien der kan anspore

at man kan rive sig løs fra eu uden at det får alvorlige konsekvenser for landets økonomi

tage del i præsenterer eu et skræmmescenarie for hvad der sker hvis man forlader skuden det vidner om et projekt der har mistet selvtilliden de eu begejstrede tror

positiv dagsorden kan overbevise europæerne om det forunderlige i det europæiske samarbejde der er kun angsten for hvad der sker hvis man falder ud over kanten tilbage fattigt mens eu i bratislava debatterede konsekvenserne af den britiske udmeldelse og hævdede at man nu omsider ville lytte til de skeptiske

været en ganske anden nu lægges der

intensivering

udbygning af en fælles europæisk udenrigspolitik ét budget for eu medlemslandene forpligtelse

landene til at afskaffe deres nationale valutaer

juncker og den franske præsident emmanuel macron der under sit besøg i danmark for nylig nærmest blev modtaget som en fransk revolutionshelt

man da for første gang i verdenshistorien skal opleve en folkelig manifestation til fordel for at afgive sin demokratiske medbestemmelsesret til et ufolkeligt elitært

fantasifostre der har vind i sejlene i europa i disse år

hvad valgene i østrig ungarn italien tyskland slovakiet sverige ja jeg kunne blive ved jo også har

af inkompetente politikere der gemmer sig bag embedsmænd i bruxelles og ikke kan løse de problemer som borgerne kræver løst som for eksempel når det handler om migrantkrisen skulle man tro udenrigsministerens redegørelse er migrantkrisen løst fordi der kommer færre mennesker over middelhavet det er næppe rigtigt der er nemlig ikke ændret noget principielt siden to tusind og femten eu har ikke ændret sin politik over for lykkejægerne fra syd

en menneskeret at kunne indgive en asylanmodning i danmark uanset på

skal der igangsættes en behandling heraf og skulle ansøgeren få afslag på sin anmodning ja så vil vedkommende efter al sandsynlighed i det omfang vedkommende overhovedet kan lokaliseres ikke kunne returneres til sit oprindelsesland men henvises til en tilværelse som illegal indvandrer i europa det kan ikke blive ved

at de nødvendige ændringer af europæisk politik skal foretages inden en ny tsunami

på rigtig kancellieuropæisk såkaldte ilandsætningsplatforme i nordafrika det eneste problem er at ingen af de nordafrikanske lande ønsker at tage del i og lægge jord til disse centre og derfor må man jo

med fire og tyve procent i langtidsbudgettet vi er formentlig nået dertil at eu står for enden af en blind vej enten kan vi blive stående og lade vores eksistens og politiske handlekraft deponere i tyrkiet egypten marokko

kan tage ansvar for vores eget kontinents og kulturs overlevelse ved at gøre det nødvendige nemlig at indføre en blind vej for de personer der kommer til vores kyster

muligheden for at komme ud begrænser sig til billetten til hjemlandet ja og det er såmænd det vi skal signalet vil være klart man kan ikke gøre europa til sit kontinent ved at tage en båd over middelhavet gør man det bliver man aldrig europæer stormen vil løje af lykkejægerne vil opgive deres forehavende og ja måske om tre fire år ser ser vi en enkelt båd igen der lige skal tjekke om europæerne stadig er konsekvente

jo skete i australien den syvogtyvende august to tusind og atten den første båd i fire år til australien debatten om eus fremtid bør handle om hvad

og accept af at medlemslandene gør det nødvendige for at undgå at europa oversvømmes af fremmede forløbet omkring polens og ungarns såkaldte krænkelser af den europæiske unions værdisæt har været kvalmende at være vidne til polen og ungarn straffes for at indtage det synspunkt at europas grænser skal forsvares

rigtige til at være demokratiske overdommere medlemsstaterne skal ikke styres som små regionsråd af politisk korrekte eurofile politikere og ikkefolkevalgte embedsmænd den demokratiske legitimitet findes ét sted i medlemslandene ikke i eu hvad det ene europaparlamentsvalg

afslutningsvis vil jeg kort nævne spørgsmålet om eus langtidsbudget den såkaldt flerårige finansielle ramme det udspil kommissionen er nået frem

kommissionen ønsker at medlemslandene skal spænde livremmen ind

om eu mister sin største nettobidragyder storbritannien

at det er uholdbart de nettobetalende medlemslandes budgetter betragtes åbenbart hos

som et evigt genopfyldeligt trug som man bare kan lade de nydende medlemslande æde

tæring skal sættes efter næring

dem der betaler regningen

selv nævner ordføreren

jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dansk folkepartis svar på sådan ligesom rammerne omkring

brexit selv om vi ikke aner hvad det egentlig er er det den vej skal vi have den udmeldelse fordi det her ikke holder så alle lande

melde sig ud eller hvad er rammerne omkring det eu som dansk folkeparti ser

skal løse de elementer som dansk folkeparti

udmærkede miljø og fødevareminister i dag

meget sjov anvendelse af den betegnelse altså fællesmarkedet jeg elskede

på europæisk plan lavede en aftale om at man kunne handle frit uden toldbarrierer og i den gamle form kan man sige hvor eu bestod

og heller ikke lande som spanien og portugal

med den fri bevægelighed for arbejdskraft jo heller ikke det store problem

så skal et nyt eu tage udgangspunkt i det som vi alle sammen kan være enige om nemlig muligheden for at handle frit på tværs af grænser

hvor eu også kan spille en rolle i forhold til sikkerhed hvor jeg i øvrigt mener at eu

jeg mener europol kan være et godt grundlag og i forhold til

der kan opstå noget andet som

kan være være den her drøm om det

end nogen andre europaparlamentsvalg har været fordi det potentielt kan gøre at det gamle samarbejde mellem

og den kristendemokratiske epp gruppe

vej og så stort set enten have et flertal eller være så godt på vej mod et flertal

det kan være lige meget jeg tror på at partier der minder om dansk

forholdene i eu kan ændre sig i en retning som er den

agere ud fra hvad det er for nogle muligheder der

fuldstændigt flertal eller noget der minder om det

for en verden man vil have vil man have at vi melder

med en slags brexit bare

forhold med de mange udfordringer det vil skabe eller hvad er det man ønsker

forstået som regeringer han taler ikke om folk og det jeg mener er at de europæiske folk har sendt et klokkeklart signal om hvad de vil det europæiske folk ønsker ikke at deres demokratier og deres demokratiers kompetencer overføres til bruxelles det signal kommer til at stå krystalklart når vi har haft europaparlamentsvalget til maj epp kommer til at gå tilbage sd kommer til at blive udraderet jeg ved ikke om alde gruppen laver et samarbejde med macron der gør at alde gruppen

er ingen tvivl om at partier der har det nationale som det centrale kommer til at få et fantastisk valg

altså et eu der levner mere plads til medlemsstaterne

hvis man ikke når dertil garanterer jeg herre michael aastrup jensen for

sammen for det er det man

fremtid efter dette europaparlamentsvalg

i virkeligheden og sige at det heller ikke sker at eu bryder sammen

der kommer dette flertal til visse grupper og

hvad er det så dansk folkeparti vil have

jeg enig i at vi skal have

at det der vil ske med det europaparlamentsvalg er at betingelserne for det europæiske samarbejde kan ændres fordi

er nu kan blive en stopklods for at komme videre

som ikke ønsker at eu skal gå videre ad den vej som eu har været på de sidste

vil opleve at det ikke er venstres eu ordfører der står heroppe han har desværre andet vigtigt arbejde så folketinget må nøjes med venstres udenrigspolitiske ordfører

i stedet for i den her debat og den anden er at jeg jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

som desværre ikke kan være til stede i salen i dag men

de deler de synspunkter som jeg nu vil

fået sådan frie tøjler til at tale på vegne af to partier men

jeg holde lidt fast i det som jeg egentlig også prøvede

fra dansk folkeparti nemlig hvad

udenrigsministeren og dermed regeringen har skrevet i redegørelsen nemlig at

den fuldstændige uklarhed om det bliver et såkaldt

at en lang række mennesker men især også virksomheder

har regeringen jo så prøvet at

og det støtter vi fra venstres side vi støtter

bider sig fast i bordkanten og prøver at holde fast i en eller anden form for løsning med vores britiske venner men samtidig bliver vi jo også nødt til at

jeg har jo bemærket at regeringen

britiske forhold og

kan agere ud fra men vi synes til forskel fra andre

vi synes nemlig at det er ret ret tydeligt at den uklarhed og ikke mindst utryghed som brexit har skabt internt i storbritannien med faldende økonomiske nøgletal med en lang række mennesker som ikke ved om

ønsker derimod at vi stadig væk har et stærkt eu et eu hvor vi kan stå sammen om at løse mange af de grænseoverskridende udfordringer som

et af de konkrete eksempler er jo hele udfordringen

migration hvor det selvfølgelig på den ene side er meget meget glædeligt

vi nu har fået håndteret udfordringen så

migranter der kommer til europa er faldet til to tusind og femten tallet men selvfølgelig er det

et meget meget højt tal og derfor er det

væk vigtigt at holde fast i de spor der er lagt ud om blandt andet

og mere materiel derned altså skibe fly osv

kan være med til at fortsætte den fornødne og forøgede kamp der er mod menneskesmuglerne

hele migrantudfordringen

går ind og styrker at migrantudfordringen bliver løst

hvor den opstår det vil sige især i afrikanske lande og der viser det jo igen at hvis vi står sammen om nogle af de her udfordringer

er det altså også nemmere og bedre og smartere at gøre nogle af de her

i debatten men vi fra venstres side

vi oplever et kina som agerer som

gør og vi samtidig har alle de andre udfordringer

migrantudfordringen jeg var inde på tidligere og så videre og så videre

diskutere hvad vores forskellige undtagelser gør for at kunne agere i denne verden

en folkeafstemning i næste uge eller for den sags skyld næste måned

kræver en voldsomt stor debat og ikke mindst en meget meget

til at vi eventuelt skulle fjerne nogle af de her undtagelser

hvert fald de eu venlige partier som der heldigvis er flest af

lad os nu sammen de næste år

er for et europa vi gerne vil have og der er det

vil hilse det meget velkommen hvis andre også vil gå med i den her

betyder det at alt hvad der foregår i eu er vi lykkelige og glade for sådan hallelujaagtigt nej

er vi på ingen måde der er rigtig mange konkrete udfordringer også internt

absolut massive fordele der overtrumfer ulemperne og derfor kan vi ikke se noget alternativ

et fortsat tæt eu samarbejde hvor vi sammen forhåbentligvis kan løse nogle af de mange udfordringer

de sådan kan abonnere på alle venstres europapolitiske synspunkter og det er en skam at vi ikke får lejlighed til at debattere det ved den her lejlighed måske man skulle indkalde

dagpenge til grænsependlere og dagpenge til vandrende arbejdstagere og endelig i spørgsmålet om

nu er der jo sket det at østrig rent faktisk har gennemført den indeksering som man havde varslet altså taget sagen i egen hånd og har sagt det vil vi ikke finde os i vi gennemfører den ene vej

godt tænke mig at vide hvor lang tid der skal

jo aktivt også modarbejdet alle de forskellige tiltag der

lang række gode resultater på området hvorpå vi kunne vinde det her

det ikke er alt som går ethundrede procent i vores retning

nødt til at bide i det sure æble og

så prøve at modarbejde de ting der er men vi synes klart at der er en lang række konkrete fordele

skal vi sige adgang der har været til danske velfærdsydelser på en lang række områder som gør at vi stadig væk er fint tilfredse med det indre marked selv om jeg godt

at samarbejde med østrig hvilket vi hilser meget velkommen i dansk folkeparti her

hvor østrig vælger at udfordre systemet

ikke forestille sig at regeringen om ikke andet prøvede at tage fat i

østrigske regering for at finde ud af om der er noget vi kan gøre her som vi kan lære af så vi netop kan undgå nogle af de her ting som for mange danskere er åbenlyst

i det har jeg ikke nogen grund til at betvivle tværtimod har jeg fuld opbakning og tiltro til at det er de

om det så skal være det ene eller det andet samarbejde med et eller andet land skal jeg ikke stå her og afgøre

venstre har forandret sig lidt fra at man spillede

nu skal vi rigtig være kritiske til egentlig at turde være positive det kan jo have noget at gøre med med eu ordføreren for venstre og

udenrigspolitiske ordfører følger med noget som jeg tit studser over

eu skal være stor på det store og lille

ud fra det danske perspektiv eller ud fra polens eller

kroatiens perspektiv det er jo ikke de samme udfordringer som vi anser som de store

et fællesskab er også at have forståelse for de andres store udfordringer så hvordan er det man skal forstå den

og der er det selvfølgelig vigtigt at der også er forskelle

den sociale union er jo ikke det samme som andre lande i eu har som erklæret målsætning og derfor bliver der også nødt

til at være plads til forskellighed uden at det nu skal være sådan en slogankonkurrence om

men det skal der også være og det er så egentlig det

med nogle andre ord der skal være plads til forskellighed vi skal være sammen om steder hvor det er mest til fordel

det så ikke en stor udfordring som selv om det ikke lige har noget at gøre med hvad der foregår inden for vores grænser

vi skal være en del af at løse fordi vi har valgt

tage de forskellige politiske debatter og politiske beslutninger så der er det igen at det her frihed til forskellighed kommer op og det er nu

der er optimisme at spore i europa

tja jeg er ikke helt klar

man skriver videre at den europæiske økonomi er tilbage på sporet og

den europæiske økonomi tilbage på sporet

altså det er jo en måde at se på tingene på som meget godt synes jeg afspejler hvor man placerer sig i eu debatten og hvordan man ser på eu profitterne vokser det er fuldstændig rigtigt men uligheden i eu landene er også voksende uligheden er voksende

altså reduktionen af af fattige fra de der cirka en hundrede og fem og tyve millioner der var på et tidspunkt går ufattelig langsomt og der er massiv social dumping ikke bare i traditionelt højtlønnede europæiske lande men i stort set

dumping det er den virkelighed almindelige mennesker opfatter

i europa

hvis man tager udgangspunkt i virksomhederne profitterne

tager man udgangspunkt i almindelige menneskers liv så er der

et tag selv bord for kriminelle spekulanter der fylder lommerne

som er i eu landene alle de store banker

medvirker aktivt til det her tag selv bord for

til medskyldige skattesvindelen er ikke reduceret og eus

svar har været nogle meget halvhjertede forsøg måske kunne man forestille sig at det hang sammen med at en række af eu landene er blandt de største skattely i verden så når eu skal lave en sortliste der virkelig fordømmer

lande virkelig

som sørger for at være skattely og som dermed snyder med vores alle sammens skatteindtægt ja så starter man med at undtage eu landene man starter med at undtage

at det er næsten så sødt

undgå at komme på den liste være let

endnu lettere og resultatet er som det selvfølgelig kunne forudses

ønske om at få en fælles bund

at det jo er noget af det man eksplicit har valgt ikke skulle være en eu kompetence fordi man ønskede at have fuld turbo på det indre marked på konkurrencen på det indre marked inklusive på skattekonkurrencen inklusive på skattekonkurrencen og derfor er det jo undtaget

fælles bund under selskabsskatten det er ikke en eu kompetence det kræver en traktatændring og jeg gætter på at der er en række lande der vil sætte sig

den traktatændring men under alle omstændigheder

må man sige at årsagerne ikke på nogen måde er fjernet

engang nedbragt altså desperationen uden om europas grænser er fuldstændig lige så stor som den hele tiden har været og eus bidrag har primært bestået i at lave aftaler med forskellige despoter

holde folk væk fra europa hvordan hvordan kan man overhovedet få sig selv til at formulere det

nogle termer om at der er noget der er løst eller stoppet

men igen hvad er perspektivet hvordan ser man på verden ja man ser den altså fra

europæisk synspunkt hvor man kigger på de andre

det er ikke et udtryk for styrke at man laver en aftale med erdogan det er ikke et udtryk for styrke at man laver en aftale med forskellige libyske krigsherrer eller med marokko det er jo et udtryk for svaghed for det betyder at man udleverer nøglerne til europa til de her despoter og det betyder jo

jeg må ærligt indrømme at forstå den politik som føres i øjeblikket over

end at man er bange for at han vil opsige den her aftale

eu er handlingslammelse i forhold til asylsystemet i forhold til diskussionen om eus fremtid den er ikke særlig udførligt behandlet i i ministerens redegørelse selv interne forhold

fortsætter selvfølgelig og rodet i regnskaberne fortsætter man kan

og svindel inden for institutionerne

jeg synes det er uforståeligt at der er rejst en anklage mod et medlem flere medlemmer måske af dansk folkeparti i europa parlamentet

en undersøgelse af svig med midlerne

kæmpe problem og et udtryk for en handlingslammelse som er enorm

er at inden for eu ser vi så en massiv styrkelse af autoritære regimer med manglende respekt for mindretal

vi har flere gange gjort os til talsmand

tidligere har fremført nemlig et europa i flere rum hvor man

giver mulighed for at lande kan samarbejde om det de er enige om og rykke på det

i oktober hvor man endnu en gang ikke var nået

frem til noget omkring asylsystemet

hvor lang tid ville eu holde hvis man gjorde det og det viser den saks man har fået sat sig i man kræver enstemmighed hvad der ikke kommer hvorfor man er handlingslammet

måde som i langt højere grad

på flygtningeområdet det kan være på andre områder

det er forstærket af beslutningen fra storbritannien om at forlade eu

nødt til at diskutere uden for eu hvordan vi samarbejder i europa

kriminalitetsbekæmpende europol hvor storbritannien ikke har

vi jo nødt til at gentænke hele den europæiske konstruktion og lave et samarbejde hvor dem der vil være med i eu har mulighed for det

sikkerhed og så videre kan indgå i et

enhedslisten grundlæggende modstander af eu

politisk grundlag som vi er uenige i hvor markedet står foran lønmodtagernes rettigheder

ændres hvis alle er enige om det det forhindrer lande i at gå foran

foregangseffekt vi havde engang en regering i danmark som snakkede om danmark som foregangsland

forsvinder fordi alle ligesom skal følge det samme niveau vores ønske er en folkeafstemning om eu medlemskab vi er også godt klar over det der ikke flertal for og derfor kommer den jo ikke

vi selvfølgelig arbejde aktivt for at få det bedst mulige ud af situationen både i europaudvalget her i folketinget og efter den seksogtyvende maj

de positive ting der var ofte bliver vi jo anklaget for altid kun at snakke om det negative men kan

ikke dele med folketinget er der nogle udviklinger han synes går godt i europa for nuværende og det andet spørgsmål

folkeafstemning som enhedslisten ønsker

politiske linje det er jo fuldstændig åbenlyst

medvirker gerne til for eksempel under en kommende regering at vi sender en delegation ned til eu og prøver at forhandle et bedre forhold en bedre relation til eu en relation der blandt andet betyder at vi kan få lov til at gå foran

forbrugerrettigheder og nogle ting det gør vi gerne og at vi får lov til at forbyde social dumping

i forhold til det andet spørgsmål nej jeg må indrømme at jeg har svært ved at se den positive udvikling i eu i øjeblikket

fuldstændig klar over at når vi kigger på nogle miljøområder og når vi kigger på nogle klimaområder så laves der nogle tiltag som er positive og som vi støtter altså det kan jeg jo konstatere men i forhold til de andre udviklinger blandt andet med hele den autoritære udvikling i en række eu medlemslande som er en reaktion på den centralisering der har været i eu

enhedslistens synspunkt egentlig er der er andre af enhedslistens

det er for nuværende ikke aktuelt men vi ønsker en folkeafstemning og så må vi se på hvad man så skal stemme om og så vil vi

anbefale danskerne at stemme derefter men der synes

altså er rart med klar tale uanset om vi så er uenige at herre søren søndergaard siger at man ønsker en folkeafstemning på det nuværende grundlag med henblik på

er jo klart at det kræver at

den folkeafstemning derfor hvis vi snakker om en hypotetisk folkeafstemning når der på et tidspunkt er et flertal hvad skal det konkrete afstemningstema være hvad er det konkrete alternativ

os at det meget interessant hvad der sker med storbritannien og hvad der ikke mindst sker med eøs samarbejdet

intense og mindre intense perioder

jo tit sådan det er med samarbejder der står på i mange årtier og man må jo sige at eu samarbejdet for tiden er inde i en meget intens periode

det er selvfølgelig brexit

politikernes kalendre og det fylder rigtig meget i mediernes nyhedsflade sammen med mange andre der er til stede i lokalet i dag har jeg haft lejlighed til at følge brexit indgående

europaudvalget i fællesskab har nedsat og man kan jo sige at fra eus side

er forhandlingerne gået frem efter barniers plan og det mandat han har fået af det europæiske råd og fra britisk side har det været svært at nå frem til en forhandlingsposition

det er dog lykkedes hen ad vejen men selv om det skulle lykkes at nå frem til en udtrædelsesaftale og

kan sige om det vil lykkes eller ej

jo langtfra sikkert at den aftale ikke vil falde når den skal igennem det britiske underhus så på den måde

er det jo en intens og spændende tid vi

i forbindelse med brexitaftalen og også i forbindelse med nogle

indtryk af nogen form for antibritisk stemning

haft flere møder med det er klart at eu ikke kan plukke i rettigheder og pligter men

hvis hver af os var ansvarlig for et eller andet og nogle gerne ville plukke i rettigheder og pligter så

som udgangspunkt ville være ret skeptiske over for det men jeg har altså udelukkende hørt ønsker om et tæt fremtidigt samarbejde

det fører jo så frem til hele spørgsmålet om eus fremtid som er flere der har været inde på

der har jo i mange år været en spænding imellem gruppen af nordlige og gruppen af sydlige lande man har forskellige traditioner og man har forskellige samfundsmodeller og det har jo også ført til en forskelligartet økonomisk udvikling som i de fleste tilfælde jo samtidig har skullet rummes inden for en eurokonstruktion hvor for eksempel devaluering ikke har været en mulighed når man først er i euroen selv om den økonomiske

men der er jo også spændinger mellem en gruppe østeuropæiske lande og en gruppe vesteuropæiske lande som jeg tror man skal være meget opmærksom på

lykkedes at nå frem til en fælles holdning til for eksempel spørgsmålet om fordelingen af flygtninge og konflikten mellem de øst og vesteuropæiske lande er vokset og jeg tror også at det har været et brændstof

det som viktor orbán har kaldt for et illiberalt demokrati

forfalder til klicheer men jeg vil dog alligevel læne mig op ad en og sige at der jo trods alt ikke er noget der er så galt at det ikke er godt for noget

der har jo også været en besindelse på mange af de ting der er lykkedes i eu

samarbejdet nu kan man i forskellige partier selvfølgelig have forskellige holdninger til hvor meget man skal flyve

open skies har jo jo i hvert fald muligt at flyve til en billig penge rundt omkring i europa og man kan nævne mange flere aspekter af samarbejdet

jo nogle sider af samarbejdet som det også er gået op for mange briter at de virkelig kommer til at savne i en

tid og det er formentlig også sådan nogle aspekter af eu der gør at eu er mere populært end i meget lang tid i

et tal som da han besøgte os her på christiansborg nogle gange var en

lidt forskellige regnemodeller men her var de her nord syd spændinger som

forhandlinger jeg kan nævne

og tyve progammet uden for de nordvesteuropæiske lande beklager man sig jo over at

der mener jeg at eus forskningskommissær har gjort det rigtige nemlig at sige at forskningsbevillingerne skal fordeles meritokratisk og ikke som en form for akademisk egnsudvikling

for hele europas skyld

håber jeg da stærkt at eu klarer sine

fik jeg i huj og hast skrevet det ind

apokalyptiske scener for mig på samme måde som jeg synes at vi hørte antydninger af hos

kristensen berth men jeg er ikke i tvivl om at

bærende ideologier her i folketinget er jo socialisme eller socialdemokratisme eller hvad man nu skal kalde det og liberalisme og konservatisme og og alle tre ideologier må jo på en

stille sig selv nogle spørgsmål i forbindelse med begrebet om en grænse

vide at det vigtigste træk ved velfærdsstaten var at den var universel men det er jo ikke rigtigt

stor indflydelse på den måde socialdemokratiets position udvikler sig

i mit sådan liberale hjørne af

en gammel hjertesag som lokalt selvstyre

nivelleret og det er klart at hvis man er konservativ

man jo bare sige at traditioner kommer under pres og

nivelleret i en grænseløs verden så så en eller

form for diskussion om grænser tror jeg man kan undgå til sidst vil jeg sige

rundtomkring i verden men det er jo et meget stort samarbejde for danmark

gyse ved tanken om kvaliteten af en dansk kinesisk handelsaftale i sammenligning med kvaliteten af en eu kina aftale flere af de tilstedeværende her var

og en af de ting som som jeg i hvert fald bemærkede da vi var i kina var en i kina boende dansker som sagde at udtrykket win win win er enormt populært blandt kinesiske politikere men det vi fik at vide var at man skulle være opmærksom på at win win betyder at man får en lussing på begge sider af hovedet

får tingene forklaret på den her måde så det er jo glædeligt at erklærede multilateralistiske lande som eu landene og japan rykker tættere sammen jeg vil runde af med at

eu samarbejdet jo går så godt som det kan på de givne vilkår der står politikere i spidsen og så er der jo grænser for hvor godt det kan blive det kan vi hurtigt blive enige om vi får så meget ud af det som vi gør af utrolig mange forskellige årsager også på grund af de utrolig dygtige medarbejdere der er i udenrigstjenesten og som jeg ikke synes at

har nævnt så dem vil jeg i hvert fald godt give et ord med på vejen

og med de bemærkninger

jeg tror jeg gemmer det andet spørgsmål til udenrigsministeren

jeg har meget stor respekt for herre henrik dahls intellektuelle habitus og jeg er sikker på at herre henrik dahl også har gjort sig bekendt med kasper støvrings bog gensyn med fremtiden det kunne jeg i hvert fald forestille mig at herre henrik dahl havde

herre henrik dahl har udtalt omkring vigtigheden af grænser osv kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre herre henrik dahls overvejelser vedrørende det skisma der er mellem eu på den ene side og ungarn og polen på den anden side

jo et spørgsmål om hvor dybt man skal blande sig i hvad der foregår i andre medlemslande og at man i de to lande har en bred

europa så

november men jeg har ikke fået læst hans bog endnu selv har fået den tilsendt fordi

i næste uge og har travlt med at forberede

altså jeg har selv den opfattelse at

den kurre på tråden der ligesom er mellem polen og ungarn

jeg tror jeg tror at løsningen kommer til at tage tid men der der må komme en politisk løsning af en eller anden slags men jeg ser jo ikke at der er noget mærkeligt ved at der er diskussioner om hvor stærke forskellige politiske niveauer skal være i forhold til hinanden det er jo nogle diskussioner vi også er bekendt med

når regeringen undertiden lægger arm med den fjerde statsmagt som man jo kalder kl så er det også

et styre ungarn har ungarn har jo nemlig et konservativt styre

at orbán har udtalt sig på den måde omkring det illiberale demokrati

demokrati hvis det er illiberalt ja

at udenrigsministeren lytter en lille smule til sin ordfører her for

er en grundlæggende forståelse af hvad det er for en problematik vi befinder os i der er ingen tvivl om at det er ødelæggende for eu samarbejdet hvis man nægter at forstå det demokratisyn som man har

maler utrolig langsomt og det vil den også gøre

men så vidt jeg forstår er der jo bevægelse mellem landene det

men der bliver jo også lyttet så vidt jeg har forstået

kommissionsformand junckers state

får man jo det indtryk at eu er stærkt og bare skal videreudvikles i

brexit og nogle lande der lidt udfordrer vores fællesskabs spilleregler og grundlæggende rettigheder men i bund og grund

at genkende i alternativet ser vi lige nu på et eu med massive udfordringer på en række fronter vi ser det i forhold til skattemyndigheder i hele europa som mister milliarder af skattekroner på grund af manglende samarbejde om hvidvask og svindel der er eus dybest

udstiller fraværet af faktisk en bæredygtig strategi for at bekæmpe skatteunddragelse

jo også på måske det vigtigste område nemlig klima og miljøområdet hvor vi ikke har formået

der i højere grad er i balance med i stedet for i konkurrence med klima natur miljø og dyreliv anledningen ligger ellers ligefor det er kun cirka to uger siden at fns klimapanel kom med en meget alvorlig rapport hvis konklusioner var ganske enkle

de anbefalinger er altså at der skal handles meget ambitiøst

ti år det er lige nu og her i europa står vi med et historisk ansvar for klimakrisen

som står mål med de udfordringer som vi står med når det kommer til klimakrisen her skal vi tage et ansvar ikke kun fordi vi har det historiske ansvar

vi har en historisk mulighed for at trække hele europa og verden i en langt mere bæredygtig retning apropos bæredygtig udvikling

et nærmest ideologisk opgør med de strukturer der forårsagede den finanskrise vi så for cirka ti år siden

de allerstørste banker i almindelig bankforretning og

en mere spekulativ del

et bæredygtigt bud på hvordan vi kan undgå at skatteyderne igen risikerer at blive påkrævet påkrævet at levere finansiering til at holde hånden under de gigantiske banker

ikke har råd til går konkurs i alternativet ser vi desuden også en skræmmende udvikling på den europæiske højrefløj hvor nationalismen blomstrer og splitter befolkninger og samfund

set i mange lande og det kan føre til at

ser at frihed indskrænkes og der overtrædes helt fundamentale rettigheder det har specielt gjort sig gældende i forhold til den måde hvorpå vi møder og behandler flygtninge og også her

synes jeg at et vellykket europæisk samarbejde glimrer ved sit fravær samtidig må vi jo erkende at migration og flygtninge fortsat er en reel udfordring selv om presset på grænserne virkelig er faldet og selv om juncker jo gerne vil skabe et fort europa så samlet set ser vi faktisk fra alternativets side eu i en kæmpe brydningstid

langt mere fremtrædende både når vi læser den redegørelse fra udenrigsministeren og når vi hører junckers state of

union tale mere af det samme er ikke godt nok for os at se er

eneste alternativ til eu et bedre eu og derfor er vi faktisk nødt til at kræve noget mere af hinanden

spørgsmålet er jo så også lidt hvordan vi gentænker

helt seriøst går ind og arbejder langtidsholdbart med løsninger på de udfordringer vi har

miljøkrisen på den voksende ulighed på

og flygtningespørgsmålet på demokrati og gennemsigtighed ja og

er de her store store spørgsmål

vi startede i sin tid fordi vi mente der manglede et parti som satte klimakrisen allerøverst på den politiske dagsorden men også fordi vi gerne ville have et opgør med det etablerede politiske system på status quo vi ønskede at

skabe et mere involverende og inddragende demokrati

gået til udfordringerne om eu

i et samarbejde som bliver kaldt

det går ud på at vi gerne vil skabe bæredygtighed på tre bundlinjer det menneskelige det miljømæssige og

bevægelserne i alle landene

meget godt billede på de udfordringer vi står

de allervigtigste udfordringer for for et parti som razem fra polen

andre store udfordringer hvordan er det vi finder et sted hvor vi egentlig kan samarbejde og sige

noget hvor vi faktisk må sige at det ikke bare er vigtigt hvad der er i det

løfte niveauet i hele

med de her snævre nationale interesser

kætterisk i nogles ører herinde i folketingssalen

i det for os selv vi bliver nogle gange nødt til at gå ind i det

det er vi skaber bedre muligheder for

selvfølgelig helt afgørende med en bæredygtig udvikling for alle europæere en balance mellem de forskellige bundlinjer vi kunne rigtig godt tænke os at vi får taget fat på det

det europæiske demokrati den europæiske offentlighed hvordan

mere demokrati hvordan kan parlamentet få den rolle som vi synes det skal have nemlig at være dem der kan fremsætte forslag

og ikke kun skal forholde sig til det der kommer

den europæiske offentlighed kan se ind i de magtrum

på tværs af mange partier i folketinget

det håber vi på at den kommende parlamentskampagne den store samtale der er i gang lige nu faktisk kan være med til det er en samtale om eus fremtid som jeg har fulgt med stor interesse i danmark og været rundt rigtig mange steder men jeg har også været til møder andre steder i europa hvor man har diskuteret de her grundlæggende spørgsmål jeg håber det er med til virkelig at få startet en ny samtale om hvordan vi kommer et andet sted hen hvordan

vi får skabt et eu som er grønnere mere solidarisk og langt mere

altså europæisk forår som vi håber kan være det håb mange har lyst til at være med

at alternativet har den særlige position at alternativet har en statsministerkandidat i i herre uffe elbæk og det kræver så lidt ekstra

når det er sådan at man på den måde stiller sig til rådighed

ville det punkt der hedder punkt tretten eus flerårige finansielle ramme se ud hvis det var alternativet

at man skal sætte sig ud over nationale interesser og sådan

rasmus nordqvist siger det men hvordan ville det så se ud det

hver gang lad os nu tage afsæt i indholdet i stedet for kun at prøve at få noget igennem omkring størrelsen på det

tror faktisk at det der ville være indholdet her ville være et konkret indhold

vi synes vi skal sætte ind med budgettet

er at løse hvor mange penge der skal bruges til det

vi er ikke bange for at eu budgettet stiger vi er ikke bange for at se på hvordan man kan lave egenindtægter til eu så der også den vej igennem kommer penge så vi kommer væk fra at tale om nettobidragsydere nettobidragsmodtagere

i eu sammenhæng og det betyder heller ikke noget at danmark skal betale lidt mere eller i

hvor mange penge der skal der skal føres med over

til eu systemet det synes jeg egentlig er meget rart at høre altså forstået på den måde at det er klar tale

nogen grænser kunne det lige så godt være to procent af bni

hvis vi hvis vi siger at det her skal vi ikke stå og tage os af nationalt nej vi skal faktisk gøre det i fællesskab så må vi også lægge pengene sammen til det

vi også ser på egenindtægter til eu så vi kommer ud over det

og snakke om at vi giver mere end vi får og nogle andre får mere end de

giver og hvad gør det så nej vi bliver nødt til at få skabt noget mere lighed der

eu positivt parti vi opfatter eu som en familie og ligesom med familien

geografien er som den er vores skæbne er uløseligt forbundet til vores naboer uanset om vi vælger at håndtere det med krige og konflikter og det har jo altså været tilfældet i langt den største del af den europæiske

hvis vi forsøger at løse vores problemer og fremme vores muligheder i et fredeligt samarbejde eu er jo

første og eneste eksempel på dette i europas historie og måske endda i verden nogen sinde der er ingen familier der fungerer perfekt og det gør den europæiske heller ikke der er medlemmer af familien der ikke vil følge de skrevne og uskrevne regler

uenigheder fordi vi er forskellige lande med forskellige historier og forskellige ønsker og forskellige drømme men

i radikale venstre hundrede procent overbevist om at vi ville stå langt langt svagere over for alle tidens store udfordringer hvis ikke vi havde den europæiske familie at handle med det gælder klimaet hvor eu stadig er den helt dominerende motor for international handling vi så gerne endnu mere handling endnu mere ambition på europæisk niveau men tænk hvis eu ikke eksisterede hvor var vi så eu har reduceret antallet af migranter til europa med fem og halvfems

særlig gode eu mangler at opfylde flere af sine forpligtelser over for nogle de sårbare mennesker i verden men tænk hvis vi ikke havde haft eu da krigen i syrien og de nye

hvilket kaos havde vi så ikke haft hvilke muligheder har vi for at præge udviklingen fremover forebygge nye migrationskriser ved at skabe menneskelige levevilkår for hele afrika

gør det i fællesskab eller hvordan ville vi have håndteret finanskrisen de nye kæmpe tech giganter den kyniske spekulation i skattely og så videre

hvis ikke vi stod sammen og arbejdede på tværs af grænser kort sagt hvordan ville vores fremtid se ud vores muligheder for

svar på tidens store spørgsmål hvis ikke vi var villige til at dele vores suverænitet med hinanden for at kunne vinde suverænitet over de problemer

man forsøger at melde sig ud og sætte sig selv uden for døren i det fælles hus som england har gjort vil man erfare at nissen flytter med alle tidens problemer flytter med man vil også grundlæggende fremover være helt afhængig af de beslutninger som den øvrige familie træffer inden for huset og det eneste man har opnået er ikke at kunne få indflydelse på de fælles løsninger vi er ulykkelige over brexit som jeg ser som en langsomt fremadskridende tragedie som kommer til at skade storbritannien og irland og danmark og eu

i polen og ungarn og vil over for disse lande holde fast i vores insisteren på uafhængige domstole uafhængige medier fri debat og i det hele taget et liberalt demokrati i klassisk forstand vi ønsker at danmark skal være en del af den europæiske familie vi tror at det vil gavne os vi tror

forbedre europa hvis danmark var fuldt og helt med i familien vi vil et aktivt danmark i europa vi vil et aktivt europa i verden i den helt store familie og alle der drømmer om at melde sig ud af at sin familie tror vi dybest set drømmer spørgsmålet

være en aktiv del af familien eller om man ikke vil

virke for at danmark knytter sig tættere til eu vi vil i første omgang

holde en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet som vi meget gerne så ophævet vi har brug for et stærkere dygtigere europa vi skal turde tale samarbejdet op med alle dets udfordringer og det er en rolle vi gerne tager på os i radikale venstre tak

tilsyneladende intet selv nu var ordføreren selv inde på

australien har mig bekendt omkring fem og tyve millioner indbyggere det så i en europæisk sammenhæng ikke noget kæmpestort land men

set kunnet det hele selv de har totalt løst

migrationskonflikten ved simpelt hen at lave en aftale med nogle småstater om at de overtager problemet så kom der jo så en båd her for første gang i fire år og

i danmark altså var alt i virkeligheden

den anden del af spørgsmålet er jamen på hvilken måde mener ordføreren egentlig at eu har virket

gavnlige i forhold til migrantkrisen

af australiens asylpolitik som jeg synes er behæftet med meget store problemer jeg synes ikke det er en model til efterfølgelse jeg synes at eu som jo har en helt anderledes både politisk geografi og kulturel geografi end australien har nogle helt andre udfordringer vi

ligger som direkte naboland til nogle af de store

at forhindre ulykken i

håndtere de her mennesker der nu måtte flygte så jeg synes at vi som af eu har langt bedre mulighed for at påvirke for eksempel situationen i syrien end vi

skulle kunne gøre noget substantielt

og så må vi jo finde vores ben i forhold til det vi synes jo man skal til at snakke med assad om at få hjemsendt nogle syrere men men lad nu det ligge

den der fordeling af asylanter på tværs af eus grænser som

det eneste sande det kommer ikke til at ske det kommer aldrig igennem og når noget aldrig kommer igennem

bliver vi jo nødt til at afkræve den der ønsker det svar på hvad man så vil

det radikale venstre vil i forhold til de udlændinge er det bare tilbage til de glade

samarbejde om at løse de internationale problemer og konflikter der måtte være og jeg kan ikke se hvordan løsningen på flygtningestrømme og migrantkriser er at hvert land skal klare det inden for egne grænser alene så selvfølgelig må vi søge internationale løsninger jeg kan ikke se alternativet det synes

et meget dårligt forslag at sige at hvert land må klare det her som de nu bedst kan ikke mindst fordi det vil efterlade frontlinjestaterne i forhold til migrantkriserne

beskriver et vigtigt emne som vi diskuterer her i dag jeg vil godt tage udgangspunkt i nogle af de ændringer de ændringer

er svært at vurdere eu isoleret

fra hvad der sker uden for eus

noget af det helt centrale

frasiger sig deltagelse i

trækker sig ud af parisaftalen trækker sig ud af iranaftalen inf aftalen som man lige

atomoprustningen kan komme i gang igen med andre ord en amerikansk præsident der isolerer usa i forhold til den omverden som usa hidtil har været

der er vældig meget på vej frem og som

og gør hvad kina kan for at udfylde det tomrum som usa efterlader det gælder

vil genindføre sanktioner mod iran giver store vanskeligheder for den iranske økonomi hvor søger iran hen selvfølgelig til kina vil kina hjælpe selvfølgelig vil kina det

sige vi ser et kina der er på vej frem med

så må sige økonomisk diplomati med masser af penge og masser af investeringer men også med medfølgende krav om politisk indflydelse

vi ser et rusland der

omkring syrienkonflikten hvor rusland ikke havde

indflydelse for seks syv år siden

usa vesten er stort set ude af spillet dernede

med andre ord der er opstået et tomrum efter den amerikanske regerings politik som andre forsøger at udfylde og vi vil stille os det spørgsmål er det i vores interesse at det er et kina der ikke har demokrati og menneskerettigheder og folkeret på dagsordenen er det rusland der tilsvarende heller ikke er særlig optaget af at internationale aftaler

skal være grundlaget for samarbejdet

lande der skal udfylde det tomrum nej det synes jeg ikke kan være i vores interesse hvem skal det så det skal europa naturligvis forsøge på

for europa i at gå ind og så få den den rolle globalt som er nødvendig at få udfyldt i dag med det der sker

kan eu det i dag kan man spørge svaret er at

det kan eu kun delvis i hvert fald og slet ikke nok og der er store problemer i at kunne udfylde den rolle i dag der er en lang række interne diskussioner som optager

er brexitafstemningen i storbritannien hvor man bruger alle kræfter i øjeblikket på at få en skilsmisseaftale i

et fælles europæisk problem i og med at

og vi har en fælles forpligtelse i forhold til at håndtere det problem

med at vi har et samarbejde et fællesskab

holdbart at de lande der tilfældigvis ligger tættest på de områder hvor

den demokratiske bevægelser

og hvor den demokratiske legitimitet udfordres

jo masser og masser af problemer som eu står med

eu er ved at falde fra hinanden som der er nogle der ligesom antyder kan blive konsekvensen

sige en masse daglige daglige forretninger der stadig væk skal passes og stadig væk kører der kører en

maskine omkring det indre marked omkring omkring forskellige harmoniseringer om

intern handelspolitik i eu landbrugspolitik og så videre og så videre

om jeg så må sige det grundlæggende som det vi det vi havde da

at fungere så godt som muligt ikke

ser på hvordan eu faktisk agerer

andre lande langt mere ansvarligt på

var uden sammenligning den aktør som på pariskonferencen havde den mest progressive politik og spillede spillede den mest progressive rolle og på hele miljøpolitikken

langt langt foran de fleste andre aktører

igen for at vende tilbage

er faktisk en af dem eu spiller en helt helt afgørende rolle

få den aftale på plads

er det også synes jeg meget rigtigt at man har sagt til usa at man fra eus side ikke opsiger den problemet er så at usa vil straffe de virksomheder der stadig væk handler med iran og

stå imod det amerikanske pres der hvilket jo er ganske ganske ærgerligt

der er stadig væk intentioner og der er stadig væk ting der fungerer

brexitdiskussionen britisk britisk diplomati er jo eksperter i at splitte de

er meget taktisk dygtige strategisk dygtige og har gjort hvad de kunne for at splitte de europæiske lande omkring

med det udgangspunkt at der skal være en fair aftale

ganske vigtigt at det det har været tilfældet men der er jo masser af ting der ikke fungerer godt nok

eu jo på mange måder

har også hele tiden ting der forandrer sig og hvor der

ikke et færdigt produkt om jeg så må sige

sker danmark udvikler sig hele tiden befolkningen udvikler sig det politiske udvikler sig nye udfordringer nye love osv

eu er jo i den forstand lige så dynamisk som medlemslandene er

i høj grad handler om er om man vil ind og påvirke den udvikling eller ej og der kan man i visse tilfælde synes at det kan være fornuftigt at stå uden for ja det kan det være i

i andre tilfælde sige ja

komme frem til at eu politik bliver som dansk normalpolitik

den samme rolle som dansk politik spiller at vi tager stilling efter efter holdninger del jer efter anskuelser som hørup sagde og

at selv om man er stor tilhænger af eu

alt der er dårligt vel herre søren søndergaard

der ikke er så mange gode ting men det må man så balancere

alt andet er der gode og dårlige ting og det er lidt

altså i virkeligheden at skrue tiden tilbage til atten hundrede tallet og

hvor det så ikke var et unisont europa men flere forskellige stormagter inden for europa der

en stor rolle i forskellige lande i den tredje verden

koloniseret og så videre

men jeg vil egentlig bare gerne vide om om det er sådan herre holger k nielsen ser eus fremtid

færre og færre europæere i forhold til resten af verden og dermed vil vi nominelt også komme til at spille en en mindre rolle

stærkeste økonomiske blok

at gå tilbage til starten af det tyvende århundrede giver jo mening i den her sammenhæng for det er helt andre forudsætninger vi

er at i forhold til et kina der er

og et usa der er fuldstændig ligeglad med internationale aftaler

supermagt er men i hvert fald noget med en stærkere stemme

jeg tror vi har noget at give fra europæisk side

retsprincipper der er grundlaget for eu samarbejdet folkeret international ret

langt mere end i rusland

så kan man altid undre sig over hvorfor herre holger k nielsen også på den front fører en så relativt

hård retorik over for en amerikansk administration som

blevet tilhængere af sådan en egentlig fælles udenrigspolitik hvor der ikke er plads til at de enkelte medlemslande kan have deres egen stemme er det

efter europaparlamentsvalget til erstatning for mogherini er

udenrigsminister som skal kunne tale på vegne af alle uden at der er en herre anders samuelsen der

med én stemme jeg tror da det er vigtigt at europa formulerer sig politisk

den vægt der ligger bag hele europa som jo er stærkere end tyskland frankrig danmark italien hver for sig

der synes jeg da at vi bør bestræbe os på

når herre holger k nielsen henvender sig direkte til mig om ikke herre holger k nielsen slår en åben dør ind altså det kan jo godt være at

sit parti og sagde nej til alting der havde med eu at gøre

og taget stilling til lige præcis indholdet i sagerne indholdet i sagerne og det er præcis derfor vi også vil ned i eu parlamentet fra efter valget

stilling til indholdet i sagerne man kan jo godt være imod eu konstruktionen fordi man mener at det er en uretfærdig banehalvdel hvor traktaterne gavner markedet frem for lønmodtagerne er det ikke korrekt at

hvilken person i eu parlamentet

men har en fornemmelse af det men jeg går ud fra at

og trådte ud af ef som det hed dengang allerede i nitten fem og firs og så kan man stille sig selv det spørgsmål hvorfor er det så vigtigt at vi blander os i den her forhandling det er det fordi grønland er et såkaldt olt

oversøiske lande og territorier og grønlands rolle som olt

bunder jo i relationen til danmark og rigsfællesskabet og derfor

vil inuit ataqatigiit i folketinget gerne komme med nogle

bemærkninger til udenrigsministerens redegørelse om udviklingen i eu samarbejdet

briternes udtræden af eu har en stor betydning for de tilbageværende syv og tyve medlemslande men det har også en rigtig stor betydning i forhold til handelsaftaler med briterne fremadrettet det har det også i forhold til grønland særlig på fiskeriområdet men det er ikke det som jeg vil komme ind på i mit ordførerindlæg i dag det er sådan at eu

i to tusind og seksten kom med deres politik for arktis og eu ønsker også at have en observatørplads i arktisk råd hvor grønland og danmark spiller en meget central rolle vi ved også at der har været sager som har haft en mere skadelig karakter for grønland i eu sammenhæng nemlig forbuddet mod salg af sælskind i eu som har haft en rigtig negativ betydning for grønlands salg af sælskind og har sat ridser i eus renommé i grønland

der dog overvejende tætte og gode relationer til eu fra grønlands side og i to tusind og femten

formanden for naalakkersuisut herre kim kielsen daværende statsminister fru helle thorning schmidt og kommissionsformand

en fælleserklæring mellem grønland danmark og eu og ånden i den fælleserklæring var at eu ønsker at udvikle og udvide relationen til grønland desværre ser vi med eus flerårige finansielle ramme som er blevet lagt frem for ikke så lang tid siden at der er lagt op til et brud med den fælleserklæring og det vil vi gerne sætte nogle ord på

det såkaldte grønlandsinstrument og der er også blevet fornyet en fiskeriaftale med eu hensigten med de her to erklæringer er

at de skal indgås samtidig og ses i

helhed fordi de udgør det samlede samarbejde som der er mellem grønland og eu i perioder

fiskeriaftalen har haft en negativ indflydelse i forhold til grønlands økonomi og i andre sammenhænge

betydning i forhold til grønlands økonomi grunden til at jeg nævner det er at det

vigtigt at understrege at det samarbejde

gensidig gavn og at vi er nødt til at se de her to aftaler i

med

det som der er blevet lagt op til fra eus side

man har lagt op til et mindre budget i forhold til partnerskabsaftalen partnerskabsaftalen som man har indgået er et rigtig vigtigt område

det er nemlig konkrete indsatser i forhold til at højne uddannelsesniveauet i grønland det er et område som vi i grønland bruger en masse tid penge og politisk energi på fordi det har en rigtig stor betydning for vores unge men også for grønlands fremtid og helt konkret betyder partnerskabsaftalen et

tilskud et bidrag kan man sige fra eu

otte årig periode til grønland og uddannelsesområdet i grønland vi kender alle sammen de udfordringer som der er på uddannelsesområdet i grønland så det

men bare understrege at det bidrag som eu kommer med er meget kærkomment i forhold til det behov

syv og tyve er der lagt op til en meget markant besparelse

lyder på hele en hundrede og fem og tres million kroner over hele perioden hvilket vi fra inuit ataqatigiits side i folketinget mener er en katastrofe for det grønlandske uddannelsessystem i stedet for

vil eu fordele de her hundrede og fem og tres million kroner blandt olt landene og

vi skal ud at slås om de her penge og min pointe er

kun at være grønland der føler sig snydt med det budget der er lagt op til eller den ramme der er lagt op til jeg synes sådan set også at danmark bør føle sig snydt derfor vil

appellere til at at man også her fra

også fra de danske medlemmer af europa

blev lavet tidligere og som danmark jo også har underskrevet

sikre at den intention der var der skal vi selvfølgelig leve op til der skal vi ikke

og udvide den relation som der skal være mellem grønland og eu i fremtiden

vil jeg derfor gerne stille et konkret spørgsmål til udenrigsministeren

regeringen har tænkt sig at tage initiativ til at fastholde den nuværende bevilling til partnerskabsaftalen mellem grønland danmark og eu i øvrigt kan man sige at det

jo er et flertal i folketinget som har bakket op om den her fælleserklæring

jo sådan set også et politisk ønske både fra grønland men også fra danmark

at vi skal sikre at at eu bidrager til uddannelsesområdet i grønland

på den flerårige finansielle ramme som jo er at man prøver at forsimple og lave mere fleksibilitet i budgettet men derigennem også

så der der kommer de her usikkerheder om hvad vi vil og det er jo noget af det

som som ordføreren peger på men som også

stå op både for de intentioner vi har omkring

men jo også inden for menneskerettighedsområdet og en række andre områder

men jeg appellerer også til at at medlemmerne og særlig

ikke varetager sine egne interesser kan man sige

fordi man selv var med til at lave den her fælleserklæring i sin tid

udfordrende for eu det er der ingen som helst tvivl om men men det er på en eller anden måde altid

for eu da jeg i to tusind og fire skulle stille op til europa parlamentet skrev jeg en lille debatbog om emnet vejen til et bedre europa og når jeg genlæser den nu og her

ideel på alle måder som en af ordførerne sagde jeg tror

i købet det var min egen ordfører fra liberal

politikere involveret så bliver det jo aldrig helt perfekt

det er ikke dårligt der er

i dagens debat brexit er et eksempel det mest aktuelle selvfølgelig og som man jo nok ved

mødtes det europæiske råd i sidste uge men desværre kunne

om en endelig udtrædelsesaftale og det var nu heller ikke helt forventningen på forhånd vi arbejder hårdt for at sikre at der kan indgås en udtrædelsesaftale men det er

hvor man kan give håndslag på en endelig aftale hvis en sådan kommer inden for rækkevidde det

sker inden for den nærmeste fremtid men selvfølgelig er der stadig væk

åbent og ærligt en risiko for at storbritannien siger farvel til eu uden en aftale og så har vi igen

den risiko tager regeringen alvorligt og derfor

forbereder vi os også på et no deal scenarie

brexit har på mange måder tror jeg været

nogle af fordelene ved det europæiske samarbejde bedre og stærkere frem i lyset også

af de fordele som mange måske var begyndt

set er godt jeg

en diskussion som er stærkere end tidligere om hvordan man får fokus

være med brede sig ud over alt muligt andet men går mere i dybden med de ting som faktisk giver mening og hvor

samarbejde har vist en styrke i forhold til den økonomiske politik på det økonomiske

står vi i de kommende år også over for nogle milepæle der skal vedtages et nyt syv årig t budget for eu fra

syv og tyve og det er vigtige forhandlinger regeringen gør hvad den kan for at

på en procent af eu syv og tyve bni med fokus på at prioritere netop de områder hvor eu tilfører størst merværdi for borgerne og for virksomhederne eu landene udgør jo tilsammen

største økonomi det indre marked er verdens mest udviklede frihandelsområde med en stor værdi for dansk økonomi senest i sidste uge deltog jeg i asien

står vi for tres procent af

at vi har nogle alliancemuligheder og

andre steder når vi oplever oplever

som vi gør i øjeblikket med de udfordringer der kommer fra usa et af de vigtigste områder

er handelspolitikken og det har været et turbulent år netop på grund af en truende handelskrig med usa den er dog i hvert fald midlertidigt heldigvis afværget frihandel bidrager til fred og stabilitet det er med til at trække mennesker ud af fattigdom og det er godt

derfor glad for den fremgang der har været i eus frihandelsaftaler med lande som for eksempel japan migrationsspørgsmålet

i dagens debat på migrationsområdet har eus indsats også gjort en forskel eus aftaler og samarbejde med oprindelses og transitlandene har haft en positiv effekt på migrationen og det samlede tal for irregulære migranter og flygtninge er nu nede på samme niveau som før to tusind og femten selvfølgelig skal vi ikke bare læne os tilbage der vil stadig væk være være

sikkerhed det er sket gennem konkrete nye initiativer som for eksempel den europæiske forsvarsfond og etableringen

permanent struktureret forsvarssamarbejde pesco blandt fem og tyve medlemslande danmark kan som følge af forsvarsforbeholdet jo ikke deltage i pesco ligesom vi

er afskåret fra at bidrage til eus militære stabiliseringsindsatser i og omkring europa personligt

jeg sige at det er vi kede af vi ville gerne se forsvarsforbeholdet forsvinde men det er virkeligheden og

deltager dog i forsvarsfonden og bidrager markant til eus civile missioner inden for den fælles forsvars og sikkerhedspolitik danmark støtter også varmt op om kommissionens cyberpakke og eu sanktionsregimet på kemiske våben så vel som det udbyggede eu nato samarbejde i forhold til eksterne relationer

er eu selvfølgelig en afgørende platform for danmark når det kommer til varetagelse

interesser internationalt danske værdier og dansk økonomi har stærkt brug for en regelbaseret international orden vi ser

internationale regelbaserede orden udfordret på en række områder gennem ruslands aggressive adfærd et mere tilbagetrukket usa på den globale scene og kinas ambitioner om at spille en større og mere aktiv international rolle

nemme svar på på de udfordringer men når eu taler med én stemme og samtænker alle værktøjerne i værktøjskassen så kan vi i europa gøre en reel forskel det har for eksempel vist sig i forhold til rusland og i det internationale arbejde med at bekæmpe

berører os alle sammen det er en global problemstilling og et globalt ansvar at søge at få løst et globalt ansvar kombineret med et personligt ansvar eu er forkæmper for en ambitiøs implementering af parisaftalen og har en nøglerolle regionalt såvel som internationalt vi er i eu på det ambitiøse hold i forhold til

for danmarks tryghed og velstand det er

med eu samarbejdet står danmark stærkere end vi gør alene

når vi er i det her samarbejde det kan vi ikke gøre alene gennem vores værdifællesskab omkring demokrati frihedsrettigheder internationalt regelbaseret samarbejde er vi i eu i en bedre position til at fremme og kæmpe for disse værdier internationalt

glæde måske nærmest begejstring fordi jeg

her to år efter og jeg må bare sige at jeg har så uendelig svært ved at se

liberal alliance har præget eu politikken konkret i en mere skeptisk retning jeg er godt klar over at at udenrigsministeren fik en ja kasket i tiltrædelsesgave af den tidligere udenrigsminister men jeg havde ikke troet at den ville blive taget så alvorligt som det er tilfældet men det kan

at jeg tager fejl så måske kunne jeg bare bede udenrigsministeren om at nævne sådan tre fire

hvor udenrigsministeren mener at man har trukket regeringen i en

ind for et velfærdssamfund som fokuserer på kerneydelser

europæiske samarbejde men der er da ting

meget eu positive mennesker måske synes nemlig at

tyrkiet skal indlemmes i eu det har vi sagt tydeligt

to år i forhold til eu skepsis så så er det sådan set som det er men jeg må bare sige at jeg havde håbet på mere

eu skeptisk men jeg erindrer bare

udenrigsministeren tiltrådte som udenrigsminister så fik udenrigsministeren som ikke var udenrigsminister på det tidspunkt sagt at liberal alliance var endnu mere eu skeptisk end dansk folkeparti og det kunne man aflæse af den konkrete stemmeafgivning det var jo derfor jeg havde så store forventninger

falske forventninger eller selvopstillede forventninger for andre

man jo ikke lovet noget på forhånd som man skulle leve op til men derfor kan det

det arbejde som regeringen gør med at fokusere på hvordan vi implementerer lovgivningen

gør i det europæiske samarbejde er at vi får rigtig mange gode ting ud af det

danskernes vegne men ikke kommer til at spænde ben for os

netop det her med om om regeringen har tænkt sig at gøre noget i forhold til at varetage

den flerårige finansielle ramme som der er lagt op til herunder mere specifikt i forhold til partnerskabsaftalen

lidt mere åbent hvad kan regeringen helt konkret gøre for at påvirke eu der er ingen tvivl om at at de danske medlemmer af europa parlamentet har en rigtig stor rolle at spille i forhold til et kommende budget for

den grønlandske uddannelsessektor

har derfor arbejdet tæt sammen med grønland for at sikre det bedste det bedste mulige resultat for grønland i lyset af den vanskelige forhandlingssituation i europa kommissionens forslag til retsakter om blandt andet eu støtte til grønland som blev offentliggjort den fjortende juni lægges der op til en fornuftig bevilling til grønland ikke mindst set i lyset af budgetudfordringerne foranlediget af brexit og eus nye prioriteter nu ser vi frem til at indlede forhandlingerne i rådet hvor vi fortsat vil arbejde hårdt for at

sikre en god løsning

til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til

tirsdag den trettende november to tusind og atten der ikke

folketingets næste møde afholdes torsdag den første november to tusind og atten klokken ti jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen